hundrede og otte og tyve undervisningsministeren lovforslag nummer l en hundrede og ni og tyve for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

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som

forslag til vedtagelse vi stemmer om forslag til vedtagelse nummer v en og tyve af birgitte josefsen sophie hæstorp andersen liselott blixt karl h bornhøft vivi kier manu sareen per clausen simon emil ammitzbøll per ørum jørgensen pia christmas møller og

være tale om en ret tæt afstemning

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der ønsker at udtale sig så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

støtte lovforslaget det er således at da

se på om man kunne finde en løsning

kunne få adgang til til disse

afskaffe revisionsbestemmelsen

sige at vi ikke skal arbejde videre med at finde en løsning for skal selvfølgelig findes en løsning på

sagtens foregå uagtet at vi

altså er det loven der er noget galt med eller er

afklaring på således at vi også får sikret

om at vi ophæver en revisionsklausul fordi vi kan konstatere at det altså

øget adgang til netarkivet hvor

heller ikke noget problem med at støtte lovforslaget men

jeg også gerne gøre opmærksom på som også venstres

at vi altså har et problem med pligtafleveringsloven som det ville være mærkeligt at vi ikke diskuterede her i dag

at vende her i folketingssalen og

loven af såvel spilmuseet som dansk

den stadig større del af den danske kulturarv som er danskudviklede computerspil ikke fungerer hensigtsmæssigt computerspil er et meget stort medie i dag for såvel børn

voksne og der er mange danske virksomheder som rent faktisk udvikler og producerer spil i verdensklasse

det selvfølgelig vigtigt at vi også i forhold til opbevaring og formidling af den her del af vores kulturarv forholder

og problemet er altså at der er mange af de her spil som ikke bliver indsamlet blandt andet store internationale

dansk ophav som blandt andet det efterhånden gamle hitman eller de to nye spil limbo og max

the magic marker som alle har vundet flotte

det står for mig klart blandt andet på baggrund af en række spørgsmål som jeg har stillet til kulturministeren hvor vi dog stadig mangler at få svar på spørgsmål tre og tres

pligtaflevering blandt andet formuleringer der kan kan så tvivl om fortolkningen af i hvilket omfang spillene skal indsamles

mener det er helt nødvendigt at vi her i udvalgsarbejdet om lovforslaget får set på hvordan vi sikrer at danskudviklede computerspil indsamles og bevares uanset om de udgives på et dansk eller et udenlandsk

er ingen tvivl om og det har det kongelige bibliotek også fastslået at spil både er det mest besværlige og bekostelige medie at indsamle og bevare fordi det modsat alle andre medier er dynamisk digitalt og udkommer på et væld af platforme og derfor er det også uløseligt bundet til noget specifik hardware som det kongelige bibliotek på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for

indsamle så det er altså en udfordring vi her står over for men vi er nødt til at tackle den udfordring og det er relevant at gøre det her i forbindelse med

så min konklusion er at vi er nødt til at kigge på pligtafleveringsloven fordi den i praksis ikke er anvendelig hvis formålet er

indsamle computerspil med relevans for dansk kulturarv og spil udviklet af danske computerspilproducenter og at vi er nødt til

at få det ind i loven så også faktorer som for eksempel

foretages jeg er glad for at det er en sag som optager flere partier hen over midten

kulturministeren vil tage initiativ til at vi får gennemgået den her problemstilling i forbindelse med lovens behandling og det hører jeg selvfølgelig gerne

er en opfølgning på et tidligere lovforslag som vi har hørt vedrørende pligtaflevering skal ifølge det seneste lovforslag behandles igen i den her samling og det er så det som vi har besluttet at gøre på nuværende tidspunkt og tage stilling til om det vil være muligt at gøre netarkivet tilgængeligt

skal jo så netop kunne identificere og afskære det materiale i netarkivet som ikke

følsomme personoplysninger det udredningsarbejde

nu har været lavet og som har været forelagt for datatilsynet viser så nu at det ikke er teknisk muligt at skabe sikkerhed for at der ikke findes følsomme personoplysninger i det materiale fra

ministeren så nu at den revisionsklausul som har ligget til grund for det her udredningsarbejde skal ophæves og det bakker dansk folkeparti op om det er selvfølgelig vigtigt at der ikke kommer personfølsomme oplysninger i de forkerte hænder og derfor må det fortsat kun være i forskningsøjemed at der gives adgang det er vigtigt at lytte til datatilsynets indvendinger mod at gøre det fuldt tilgængeligt

der er så mange ubekendte forhold

de tekniske og når man ikke kan love at de følsomme personoplysninger kan isoleres fra andre data må det fortsat være sådan at det er en begrænset adgang der er gældende vi finder det positivt at kulturministeren i bemærkningerne til lovforslaget lover at såfremt det bliver teknisk muligt i fremtiden at differentiere hjemmesider

vil kulturministeriet tage vurderingen op til revision

ikke på nuværende tidspunkt er muligt at sige noget om hvornår det teknisk er muligt finder vi det ikke hensigtsmæssigt at ændre revisionsbestemmelsen til et senere tidspunkt

en god intention at man ønskede at netarkivet skulle være mere tilgængeligt

offentligheden men i praksis har det været umuligt at få åbnet tilstrækkeligt op og efter flere gange at have udskudt

nu laver lidt lovsanering og får fjernet den her

hvis man finder lejlighed til at foretage yderligere tiltag for at åbne arkivet op så kan man selvfølgelig

det op ved en senere lejlighed men der er ikke nogen grund til at vi står her igen og igen

stilling til en revisionsklausul som viser sig at være umulig at gøre noget ved

offentliggøres og gøres tilgængeligt for offentligheden så kan man jo finde mange af de oplysninger på internationale hjemmesider hvor det meste af internettet faktisk er

derfor er problemet måske ikke af så stort et omfang

for lovforslaget vi har ingen bemærkninger til indhold og høringsmateriale her ved førstebehandlingen men

lovgivning ville det være helt oplagt at få taget

det er jo rejst over for os i flere omgange at der er tale om et stort problem som der bør gøres noget ved og det går jeg da ud fra at vi i det udvalgsarbejde der bliver omkring det her som en afledt effekt kan kigge på og så få rejst de relevante krav over for kulturministeren på det her område

enige om at det ville være rigtig godt hvis man kunne få åbnet adgangen til de informationer der ligger

i netarkivet der nævnes også i beslutningsforslaget en række fordele der vil være

gøre nu af hensyn til persondataloven og sikringen af persondata

lavet en undersøgelse der viser at det ikke kan lade sig gøre oprindelig var formuleringen jo inden lovforslaget blev sendt i høring at

sikkerhed for at man ikke kunne få adgang til noget som var omfattet af persondataloven

erstattet med at der skal være tale om den fornødne sikkerhed og det tror jeg er rigtig klogt

jo ikke fordi vi ikke er enige i at konklusionen i dag nok må være at man ikke kan give den her åbenhed men jeg føler mig faktisk ikke overbevist om at der har været den fornødne opmærksomhed

at arbejde videre med problemstillingen og sikre at vi faktisk den dag det kan lade sig gøre

hvis der ikke findes en revisionsbestemmelse

er to muligheder i det videre forløb den ene er at det lykkes

overbevisende beskrivelse af den proces man vil gennemføre for at sikre at der

revisionstidspunkt i lovgivningen

i lovgivning inden for områder hvor man godt ved at der er sandsynlighed for at tingene udvikler sig forandrer sig

sikrer sig at man får set på det når den mulighed opstår og vi kunne jo godt forestille os uden at have nogen som helst kritisk holdning til

den til enhver tid siddende kulturminister eller kulturministeriet eller folketingets medlemmer

i den almindelige hvad skal man sige strøm af ting vi skal forholde os til og ting der opstår hele tiden og ideer og initiativer vi gerne vil have gennemført

at glemme det her hvis der ikke er en revisionsbestemmelse så derfor er enhedslistens synspunkt i hvert fald skal sikre os at der fremadrettet er en proces der gør at vi får den åbenhed på det her område præcis på det tidspunkt hvor det er teknisk muligt at gøre det på en måde

forsvarlig så må man selvfølgelig sige at vi i hele diskussionen om persondata og persondataloven og hvordan man beskytter persondata

inddrage det at der formentlig ikke er nogen som helst informationer i netarkivet som ikke findes et eller andet sted på nettet

alle de hemmelige personlige informationer vi gennem

det synes jeg også skal indgå i en diskussion af hvordan man skruer lovgivningen på det her område sammen fremadrettet og derfor synes vi altså at det er vigtigt at vi sikrer os at sagen kommer op igen og at den kommer op igen

overhovedet findes nogle tekniske løsninger

i forbindelse med eventuelle muligheder for at give offentligheden øget adgang til netarkivet

meget tekniske sager er det formentlig god skik at følge eksperternes vurdering af hvad der er muligt og hvad der

at det kan medføre helt unødige administrative omkostninger hvis man skulle gå ind på den tanke at de følsomme personoplysninger løbende skal screenes ud ikke mindst henset til det antal borgere som forventes at gøre brug af disse data

ophæve revisionsparagraffen revisionsbestemmelsen blev jo indsat for at pligtafleveringsinstitutionerne der udgøres af det kongelige

og statsbiblioteket kunne foretage en udredning vedrørende muligheden for at give offentligheden øget adgang til netarkivet hvor dansk internetmateriale indsamles og bevares på baggrund af udredningens løsningsforslag

datatilsynet til løsningsforslaget er det altså så vores vurdering at det på nuværende tidspunkt ikke vil være muligt at give øget adgang til netarkivet på en hensigtsmæssig måde

løsninger af mere arbejdskrævende karakter vil blive så dyre at det ikke er realistisk

for at afdække eventuelle nye muligheder for at isolere personfølsomme data i netarkivet men de tekniske udfordringer der er forbundet med en øget adgang er altså på indeværende tidspunkt svære at løse med den nuværende teknologi men jeg kan garantere for at vi også fremover vil prøve at se på hvordan man kan sørge for at relevante oplysninger kan komme frem og det vil jo så ske under forudsætning af at

udvikles så vi er altså opmærksomme på det

folketinget ikke er klar over at computerspil er omfattet af pligtafleveringsloven

dansk computerspil produceret af danskere i danmark er rent faktisk omfattet af loven

det svar som herre mogens jensen efterlyser

kommet igennem systemet og det

spørgsmål vurderer det kongelige bibliotek at antallet af computerspilsudgivelser der har relevans

som måtte være faldet uden for pligtafleveringen er lille det drejer sig i så fald om udgivelser fra en lille mængde spiludviklere hvis spil udgives på udenlandske forlag det

producerer dem i udlandet til et udenlandsk publikum

jo heller ikke hvis en dansk forfatter skriver på kinesisk og udkommer i beijing

at pligtafleveringslovens bestemmelser om computerspil

praktisk henseende er ubrugelige til det formål at indsamle computerspil med relevans for dansk kulturarv

giver folketinget skriftligt og naturligvis står jeg til

jeg mener at det her skulle skabe klarhed over

set godt klar over problemet er bare

ikke er indsamlet af

eller som det er vanskeligt at

alene det at man i branchen vurderer og

er udgivet tolvtusind spil i den

indsamlet lidt over ni hundrede må vel også få ministeren til at

der er afleveringspligt vedrørende computerspil i fysisk form når de er fremstillet i danmark

de er fremstillet i udlandet men er specielt bearbejdet for det danske marked computerspil der alene offentliggøres via internettet blev omfattet af pligtafleveringsloven med virkning fra den første juli to tusind og fem det kongelige bibliotek og statsbiblioteket sikrer gennem nethøstninger en mulighed for i rimeligt omfang at bevare den del af kulturarven

også i fremtiden er tilgængelig det er ikke muligt at indsamle og bevare alt indhold på internettet men den indsamlingsstrategi der ligger bag nethøstningerne betyder at de sikrer en volumen og en repræsentativitet der er forsvarlig ud fra et forsknings og bevaringssynspunkt herudover er det kongelige bibliotek indgået i en styrket dialog med computerspilsbranchen og andre interessenter og har allerede afholdt det første møde med computerspilsbranchen for at drøfte hvordan netarkivets indhold af danske computerspil af betydning for

de tre eksempler som herre mogens jensen fastholder for altså ifølge loven skulle de to være afleveret det der ikke

er hitman som er blevet nævnt hvorimod de to andre skulle skulle afleveres de er afleveringspligtige men hitman er ikke omfattet af pligtaflevering da det er fremstillet i udlandet

er eksempelvis ikke muligt at afvikle dette spil på dansk at hitman ikke

afleveringspligtig svarer nøje til at en bog som udgives i udlandet på engelsk eller kinesisk

forfatteren eller illustratoren

international dansk succes i

som er udviklet af danske kunstnere og

partierne bliver samlet

at få udvidet det til spil der udvikles med henblik på et ikkedansk publikum et ikkedansksproget publikum det er selvfølgelig en gråzone

danske kunstnere som arbejder

computerspil der interesserer herre mogens jensen

også være hele den litterære produktion og det vil sige

det betyder at vi så skal til at holde øje med hvad danske forfattere skriver i udlandet på udenlandske sprog som aldrig nogen sinde udkommer på dansk det er altså dansk kulturarv

de to af de tre eksempler der blev nævnt er altså forkerte

men derudover finder der jo også nethøstninger sted med henblik på i rimeligt omfang at bevare den del af kulturarven der formidles via internettet

et andet spørgsmål så jeg drøfter det meget gerne der er givet alle svar til

og den første der får ordet som ordfører er fru karen

det drejer sig om en lov der blev vedtaget i to tusind og syv

derfor er det henstillingen at vi udskyder revisionen i i tre år mere så vi kan få nogle flere erfaringer at bygge på og det synes jeg lyder fornuftigt og

ordfører for socialdemokratiet

vedrørende gruppesøgsmål der som procesform blev indført primo to tusind og syv og trådte i

fjorten baggrunden for forslaget er ifølge ministeren at der endnu ikke foreligger et fyldestgørende erfaringsgrundlag at foretage en evaluering og en revision af reglerne

frem til i dag kun er blevet gennemført et gruppesøgsmål ved domstolene

kommer at østre landsret har oplyst at man i forbindelse med banktrelleborgsagen ikke er stødt på uhensigtsmæssigheder eller behov for forbedringer af den nuværende retstilstand ved at udskyde revisionen er det forventeligt at der på revisionstidspunktet vil være gennemført flere gruppesøgsmål og ikke mindst ved vi at

og revisionen vil således kunne bygge på et mere rimeligt og omfangsrigt

finder på den baggrund at forslaget

på det er simpelt hen en udskydelse af revisionspligten

med baggrund i at der kun har været én sag

revisionspligten så man har lidt mere erfaring før man ser på om der skal ske ændringer så vi bakker hundrede procent op om

det gjorde man jo fordi der var nogle der frygtede at det her

ende i fuldstændig kaotiske tilstande med læssevis af søgsmål og amerikanske tilstande

det er for tidligt at lave en revision for man har ikke rigtig et grundlag at gøre det på og det er jo for så vidt positivt

har et tilstrækkeligt grundlag og så må vi lave en revision der men det kan

fortsat er i den heldige situation at der ikke har været behov for så mange gruppesøgsmål og så må vi jo tage snakken til den tid men på

udskydelsen af revisionen af retsplejeloven to tusind og

fjorten hvor det må forventes at der er gennemført mange flere sager

selvfølgelig være et bedre grundlag for overvejelser om revision af reglerne for gruppesøgsmål det er selvfølgelig på alle måder logisk og specielt i lyset af

alle har nævnt at der stort set ikke er nogen erfaringer at trække på så det radikale venstre bakker som sagt

også enhedslisten støtter at

udskyder revisionsklausulen det er vældig fornuftigt

vente med at lave en revision af loven til man har nogle erfaringer at gøre det på baggrund af

til gengæld næppe tvivl om at domstolssystemet bliver en hel del klogere da der desværre kan man vel sige kan forventes en del sager fordi ikke mindst finanskrisen har betydet at rigtig mange borgere kollektivt er blevet snydt og kan have stor fordel af denne mulighed blandt andet imødeser rigtig mange på vestsjælland udfaldet af sagen om banktrelleborg hvor hundredvis af trofaste opsparere over natten mistede deres formue fordi der i lukkede og sikkert røgfyldte lokaler blev indgået studehandler mellem bankbestyrelser

jeg vil gerne takke ordførerne for den positive modtagelse af

således at den revision der skulle ske af bestemmelserne i retsplejelovens kapitel tre og tyve a om

folketingsåret to tusind og tretten til fjorten frem for i den her samling

baggrunden er som sagt af flere at det på nuværende tidspunkt er sådan at der kun er gennemført et enkelt gruppesøgsmål og det er jo en lidt begrænset erfaring at foretage en overvejelse på baggrund af

er mit indtryk at bestemmelserne har fungeret godt og efter hensigten

revisionen af loven bliver udskudt til et tidspunkt hvor man må forvente at der har været gennemført flere gruppesøgsmål og hvor der derfor vil foreligge et bedre grundlag for overvejelserne om en eventuel indholdsmæssig revision

på baggrund af drøftelsen her

ser jeg frem til en velvillig behandling af lovforslaget i retsudvalget hvor jeg vil besvare de spørgsmål der måtte være selv om jeg her vurderer at der nok ikke er så mange spørgsmål men

opfordret til at etablere afstandsbaseret hastighedskontrol på nogle særligt udvalgte landevejstrækninger hvor vejen passerer gennem mindre bysamfund derfor ønsker forslagsstillerne at man de steder opstiller afstandsbaseret hastighedskontrol også kaldet stræknings atk

endvidere op til at de enkelte strækninger skal udpeges i et samspil

dtu transport har anført i deres evalueringsrapport i september to tusind og ti om automatisk hastighedskontrol

understrege her indledningsvis

intentionen bag forslaget der jo er at få nedbragt antallet af trafikulykker på vores landeveje

tilskadekomne personer

jeg også som jeg også flere gange tidligere

meget positivt indstillet over for at vi indfører en landsdækkende ordning med stationær automatisk

at bilisterne i højere grad overholder

der kan også blive tale om mobil automatisk hastighedskontrol

imidlertid ikke støtte at der på nuværende tidspunkt sådan uden videre bliver truffet en beslutning om hvilken type stationær automatisk hastighedskontrol der i givet fald skal indføres eller hvor kontrollen nærmere bør opstilles som det

dtu transport i september to tusind og ti jo offentliggjort en rapport om automatisk hastighedskontrol og den rapport indeholder blandt andet en evaluering af det danske forsøg der har været med

og en vurdering af hvilken trafiksikkerhedsmæssig effekt man kan forvente at opnå hvis man indfører sådan en landsdækkende ordning med stationær atk

er netop spørgsmålet om hvilken type af stationær atk

man i givet fald skal vælge at at indføre herhjemme i den forbindelse har man studeret de udenlandske erfaringer på området og ser man på andre lande som bruger atk

særlig er to systemer som er udbredt rundtomkring i dag det ene system er det såkaldte punkt atk

hvor man altså måler en bils hastighed

der ifølge rapporten foreligger flest erfaringer erfaringer med i andre lande og det var også punkt atk

som blev anvendt i det forsøg der blev gennemført det såkaldte stærekasseforsøg med et meget positivt resultat i øvrigt

er et forholdsvis nyt system det kaldes stræknings

nyt system ifølge rapporten også kun relativt få udenlandske erfaringer med netop stræknings atk

sammenlignet med de erfaringer er med punkt atk ved stræknings atk

bliver bilen registreret når den passerer et punkt i starten og i slutningen af den strækning som man ønsker

kommer så en beregning frem som er bilens gennemsnitshastighed på strækningen i rapporten fra

bliver der peget på at der både kan være fordele og ulemper ved begge systemer de forholdsvis

som jeg sagde sparsomme udenlandske erfaringer der er med stræknings atk

giver sådan en mere jævn kørsel idet man

ned meget ned lige inden atk

standeren for derefter at sætte farten op igen efter

kalder kængurukørsel

anføres det også i rapporten at der er en række begrænsninger

måler gennemsnitshastigheden mellem to punkter ja så vil bilister der for eksempel holder en pause midt på strækningen få målt en kunstigt lav gennemsnitshastighed er der tale om en strækning med mange afkørsler eller sideveje

fordi de simpelt hen forlader strækningen inden slutmålingen derfor kan man jo godt forestille sig

ved den første stander bevidst vælger at holde en pause

dreje fra et sted midt på strækningen for dermed at opnå en kunstigt lav gennemsnitshastighed ved målingen

som ses at kunne være ved en stræknings atk

i et vist omfang også kan opnås ved at man over en længere strækning opsætter flere standere med punkt atk

sverige og i finland rapportens anbefaling er at den generelle indførelse af stationær atk på landsplan på nuværende tidspunkt bør ske ved at anvende serie atk

standere og udstyr så man i fremtiden også får mulighed for at lave nogle forsøg med stræknings atk

er det ikke nogen helt simpel øvelse at beslutte hvilken type atk

noget entydigt svar på hvad der tjener formålet bedst på forskellige typer af landevejstrækninger da meget jo kan afhænge af de konkrete vejforhold

også baggrunden for at justitsministeriet i efteråret har anmodet rigspolitiet om i samarbejde med vejdirektoratet at udarbejde et oplæg til hvordan en indførelse af en landsdækkende ordning med

standere kan ske oplægget skal indeholde forslag til antallet af

standere og til hvilken type af atk

som skal anvendes herunder om der er grundlag for at indføre forskellige typer atk

på forskellige strækninger

jeg mener ikke at det på forhånd kan udelukkes at der kan være fordele ved at anvende forskellige former for atk

øvrigt minde om at økonomien jo udgør et ganske væsentligt aspekt i den her sag opsætning af atk

det handler jo ikke kun om engangsudgifterne til opsætning af stærekasserne men nok så meget også

udgifterne til den løbende administration og vedligeholdelse derfor er det også vigtigt at en fremtidig beslutning om

standere bliver truffet på et så sagligt og ordentligt oplyst et grundlag som muligt hvor vi får mest mulig trafiksikkerhed for pengene det er blandt andet det

sikre jeg forventer at modtage oplægget i meget nær fremtid og med det i hånden

jeg sikker på at vi i regeringen vil stå med et langt bedre grundlag for at træffe en overordnet beslutning om den videre proces med indførelse af atk

vi har i dag

forslaget om at få nedbragt antallet af trafikulykker på vores landeveje og jeg går derfor også til sagen med et åbent sind og med en positiv indstilling over for at indføre stationær atk

hele landet men det vil altså efter regeringens opfattelse være forkert på nuværende tidspunkt at begynde at lægge sig fast på bestemte typer af

og jeg vil især takke for timingen

det giver os en kærkommen lejlighed til at debattere atk

inden længe får den her rapport og hvor vi skal arbejde med den

som sf foreslår når der er tre ting der egentlig kunne være bedre de to har ministeren nævnt nemlig

periferisk nævne det allerbedste

busture hen til hvor de står så meget ved folk om hvor de står og derfor

det er helt fint at man laver dem

de problemer som som blev nævnt af justitsministeren nemlig at man kan køre stærkt

jeg hellere vil er at man finder tophastigheden som folk kører med på den strækning for jo tophastigheden der er farlig det er tophastigheden der mange gange giver ulykken hvis hvis det er hastigheden der er skyld i ulykken derfor er det vigtigt at man får sat

ved en skole eller at det eventuelt bliver et andet sted hvor hvor risikoen er størst der er også

længe nok hvor alle ved at der står en atk

et sted hvor folk ikke kører pænt

tænker jeg navnlig på vejarbejdere vi har meget vejarbejde

regeringen har lavet en flot vejudbygningsplan og det giver meget vejarbejde og derfor

motorvejsudvidelser hvor det går ud over vejarbejderne de kan dårligt færdes der fordi folk kører og

snakker i mobiltelefon og har deres koncentration alle andre steder end dér

vi havde desværre her inden jul en meget meget ulykkelig ulykke langs et vejarbejde på motorvejen ved ringsted hvor en ung mand

fik kørt det ene ben af en anden medarbejder blev så psykisk skadet

at arbejdsgiveren søren k hansen

han kommer tilbage i arbejde vi skal hjælpe vores vejarbejdere det er os der sender dem ud for at lave vores veje

de kan fjernes når de ikke gør gavn frem for at vi har dem stående

jeg var meget glad for at justitsministeren også nævnte det

i sin tale så

den landsby der ligger langs en vej det er de mennesker der bor i den landsby jeg med dette beslutningsforslag ønsker at prioritere vi kan godt udvide afstandshastighedskontrollen

det er de mennesker der bor i den her landsby

have en strækningskontrol

jeg hellere have en punktkontrol der står lige der hvor man kører

hvis man kører gennemsnitligt tredive kilometer

kører man måske kun ti kilometer for stærkt nogle steder

jo lige der hvor man kører halvfjerds kilometer for stærkt at faren er størst og derfor skal den lige netop stå der

kan man jo sætte to mobile

og man kan flytte dem i forhold til i går i forhold til sidste uge således at det ikke bliver den her søvnige

uanset hvilken hastighed de kører med

har noget der virker der hvor det virkelig er aktuelt så jeg tager i høj grad hensyn til det

det

det drejer sig om det er menneskers liv jeg snakker

det kan være så frygteligt at jeg har noget der er bedre

at når man sætter en fast distancekontrol op skal man ud at måle distancen og man skal banke

ned i begge ender i byen og så står det der

vi skal have noget der er aktuelt noget

på noget der bliver stående der altid det kan være man i mellemtiden i den der by der er så farlig laver en omfartsvej

beslutningsforslaget fra sf om indførelse af afstandsbaseret hastighedskontrol peger på en ny metode til at fortsætte den positive udvikling vi har haft i de seneste år

nedsættelse af antallet af trafikulykker og trafikdræbte to tusind og ti blev nemlig det år hvor færrest trafikanter blev dræbt i trafikken antallet af trafikdræbte har ikke været

siden nitten tyve ’erne og er et fald i forhold til to tusind og ni på tretten

procent også antallet af tilskadekomne er faldet med mere end sytten procent fra året før denne positive udvikling har flere årsager nedsat fart hos bilisterne er en af dem det bekræfter

for havarikommissionen for vejtrafikulykker sven krarup nielsen i forbindelse med offentliggørelse af ulykkestallene socialdemokraterne har gennem alle årene arbejdet positivt i færdselssikkerhedskommissionen for at finde og udvikle metoder til at få nedbragt antallet af trafikulykker det har vi gjort ud fra den holdning at én trafikulykke er en for meget

yderligere vi er derfor enige med sf

at der skal laves tiltag så der sker en fortsat reduktion af farten på de landevejstrækninger hvor der er mange svage trafikanter og mange uheld

hvor svage trafikanter færdes også her sker i

for mange ulykker socialdemokraterne mener fortsat at vi til stadighed skal gå nye veje og finde nye metoder til at nedbringe antallet af trafikdræbte

da det blev diskuterede tidligere i danmark at vi

skiltning som i norge kunne have indført det på et tidligere tidspunkt

at lave en forsøgsordning som nu er gennemført og det er nu viden fra disse forsøg som skal bringe os videre i kampen for at nedbringe antallet af ulykker i trafikken derfor synes vi ikke at man skal tage et af tiltagene ud på nuværende tidspunkt og behandle det særskilt sådan som der lægges op til i sfs beslutningsforslag

bilisternes hastighed over en længere strækning på

nylige rapport konkluderer at man ikke kan trække på internationale erfaringer

blev heller ikke anvendt i forbindelse med danske atk

starte med at opsætte punkt atk

men rapporten siger samtidig at man hvis det kan lade sig gøre bør tænke på muligheden for en stræknings atk i

de standere der sættes op man gør samtidig opmærksom på at man ikke med denne rapport kan konkludere på den økonomiske gevinst af tiltaget justitsministeren har efterfølgende anmodet rigspolitiet om et oplæg til indførelse af automatisk frafikkontrol på baggrund af

dtu’s rapport de skal i samarbejde med vejdirektoratet komme

ordning og hvordan den skal ske

standere og hvilke typer der skal være socialdemokraterne er som sagt positive over for indførelsen af automatisk trafikkontrol i danmark men mener samtidig at en egentlig stillingtagen til hvilke løsninger der skal anvendes bør afvente det oplæg som justitsministeriet

intentionerne fra forslagsstilleren

bedre trafiksikkerheden det er vi vel alle sammen interesseret i jo færre dræbte og tilskadekomne vi kan have på vores veje

automatisk trafikkontrol under en

vi har nogle meget gode rapporter og nogle meget gode erfaringer med den forsøgsordning der har været kørt med

tvivl om at det har en god effekt

kan jeg så være lidt tvivlende over for det får vi forhåbentlig nogle bud på i den føromtalte rapport der kommer politiet og vejdirektoratet

at kigge på forholdene jeg ser også mange problemer med med den strækningsbaserede

må være ind og udkørsler og så videre og så videre jeg tror meget tror meget mere på at man får etableret det her

det grå guld så i stedet for at sende folk på en tidlig efterløn kunne man måske

fartkontrol som vi jo ser rundtomkring på vejene og som er fantastisk effektiv fordi der ikke

vi er positive over for intentionerne men vi vil ikke

vi vil gerne afvente og se den rapport der kommer og så

jeg går ud fra at det er herre nonbo der beder om ordet for

den stationære som vi har i dag kommer på hjul

men den skal bare ikke stå på en stander der er gravet ned i jorden

betonfundament under den skal stå så man efter fjorten

at en stationær altid er mobil hvis bare der er hjul under og det må den da gerne være for min skyld

karsten nonbo ikke ønsker at få

her dygtige politifolk vi har til at gå

gå rundt og lave de her fartkontroller

for ud over at de såkaldt stationære kan gøres mobile så har man allerede i dag mobile nemlig i de biler der kører rundt

set holde der i ti minutter eller en time eller i flere dage

netop rigtig mange af de politifolk som er kommet godt op i årene og som har lyst til at sidde

apparaterne i de pågældende køretøjer så vi har allerede i dag de her mobile men jeg er enig med herre nonbo i at det

teknisk måde må det jo kunne lade sig gøre

vi skal starte med at glæde os over at der sidste år var under tre hundrede trafikdræbte det er noget af en rekord specielt hvis jeg tænker tilbage

var der over en tusind to hundrede der blev slået ihjel i trafikken hvert år en kæmpe indsats en målrettet indsats for at få bragt antallet af dræbte og hårdt kvæstede ned

og sidste år kom vi altså under tre hundrede vi skal længere ned vi skal blive ved med at kæmpe for at komme længere ned

den indsats der er gjort for trafiksikkerheden

trafikkontrol med stærekasser der står ude i vejkanten ti forskellige steder på sjælland

hvor standeren står men i det hele taget på de vejstrækninger falder farten og det er positivt og

gør fart ondt meget værre nogle gange rigtig meget værre så vi skal have bragt farten

der er fuldstændig parallelitet mellem den gennemsnitlige hastighed og

antallet af trafikdræbte så det er farten der skal bringes

typer af automatisk trafikkontrol der skal være over hele landet det er man så ved at afdække i øjeblikket

tilhængere af den strækningsbaserede hastighedskontrol

har flere grunde til at synes at det er en dårlig måde at gøre det på

farten kommer ned men at man måske også har

er at det vil være muligt for trafikanterne

på nogle tidspunkter kører meget meget stærkt og på andre tidspunkter kører meget langsomt eller måske endda

holder en pause derved vil gennemsnittet jo se pænt ud

og det er det vi skal undgå den strækningsbaserede hastighedskontrol

hen til en rasteplads og så kørte man ind og så sad man og drak kaffe en halv times tid og så kørte man ned til kontrolpunktet og så var der ingen problemer men det ændrer jo ikke på at der stadig væk bliver kørt for stærkt det andet

mere ideologisk præget er at forudsætningen for at man kan lave strækningsbaseret hastighedskontrol

registrerer samtlige trafikanter der kører på strækningen

af dem der så kører for stærkt får tilsendt et bødeforelæg

mere overvågning eller registrering end højst nødvendigt og det her er unødvendigt det er overflødigt vi kan løse opgaven uden at skulle lave et overvågningssamfund hvor

registrerer samtlige trafikanter der kører på strækningen derfor er vi imod det her det skal kun være

ikke de lovlydige borgere så af de grunde kan vi fra konservativ side ikke støtte beslutningsforslaget men ser i øvrigt frem til at vi får udbredt den automatiske trafikkontrol

vegne af det fortælle at vi er positivt indstillede over for beslutningsforslaget fart dræber det har vi også lige hørt fra den foregående ordfører og det fuldstændig korrekt

trafikdræbte derfor bør folketinget også

til stadighed overveje hvorledes man hensigtsmæssigt kan sikre overholdelse af hastighedsbestemmelserne afstandsbaseret hastighedsmåling kan på udvalgte strækninger være et godt bud der kan gennemføres inden for rammerne af den økonomi der er til rådighed derfor går det radikale venstre konstruktivt ind

er selvfølgelig indstillet på at følge op på herre karsten nonbos løfte om at vi vi skal have nogle flere

forældres lyst til at blive boende i en landsby hvis de kan være sikre på

den trafik der er lige ude foran hoveddøren

meget store problemer når man bosætter sig i en landsby

er angsten for at børnene bliver slået ihjel

blive ved med at presse

holde fast i at dette er en fælles beslutning i folketinget der går på at nu skal vi altså udnytte ny teknologi og vi skal sikre at ny teknologi

en af grundene til at jeg er optaget af afstandshastighedskontrol i bynære områder

den historie som jeg hørte om en

farten ned fordi der var en hastighedskontrol

det er nogle af de historier der gør at jeg måske er lidt usikker på

vil muligvis kunne afhjælpe

varmt for at vi får sat farten ned i landsbyerne og det håber jeg også at de andre partier er enige i at vi skal gøre

derfor kunne jeg forestille mig at udvide det her beslutningsforslag gennem

vejarbejde men set i lyset af at det

komme til afstemning men jeg vil til enhver tid holde den siddende justitsminister og de øvrige trafikordførere fast på

skal gennemføres jeg har fået accept fra de radikale af

jeg ved at også enhedslisten støtter det jeg synes så at vi

sikre at der ikke af administrative eller økonomiske grunde som justitsministeren sagde alligevel ikke sker noget som helst

vi ved også at relativt kort tid efter at

vil man på baggrund af bødeindtægter

sparede sundhedsudgifter

holder jeg os alle sammen fast på at dette er

trafikpolitisk tema og jeg satser på at vi inden for et par måneder får ministerens

at hun vil forfølge justitsministeren i i at

folk et stykke tid om at komme komme ned i hastighed jeg vil hellere have at der står en måler lige der hvor vejarbejderne går

og så er

ubemandet at den kan stå der om natten

kan holde herre karsten nonbo fast på

vi skal have hastighedskontrol ved vejarbejde på en sådan måde at folk bones hvis de ikke kan respektere folks liv de reparerer vores veje og så skal de også

en gennemsnitshastighed og det er den højeste hastighed hvor vejarbejderne

folketingssamling at nedsætte en hurtigarbejdende og bredt sammensat arbejdsgruppe som skal udrede

retslægerådet fungerer optimalt

det understreges i beslutningsforslaget at det ikke er retsplejerådets faglige ekspertise eller arbejde men derimod sammenspillet mellem

som der sættes spørgsmålstegn ved og det gælder navnlig i sager forstår jeg om personskader inden jeg

kritikpunkter om retslægerådet og regelgrundlaget for både rådets og domstolenes arbejde som man er bekymret for

jeg gerne gøre opmærksom på

patientforeningen ptu der står for landsforeningen af polio trafik og ulykkesskadede

rettede en henvendelse til justitsministeriet med en række forslag som i meget vidt omfang må man sige svarer

til det der er anført i beslutningsforslaget det har min forgænger i embedet orienteret retsudvalget om den anden november to tusind og ni ved besvarelse af udvalgets spørgsmål nummer tredive i almindelig del

også anført i den besvarelse at retsudvalget vil blive orienteret når ministeriet har overvejet forslagene nærmere henvendelsen fra

løbet af to tusind og ti været drøftet flere gange på møder mellem ptu retslægerådet og justitsministeriet på det afsluttende møde den tredivete november to tusind og ti opnåede man enighed om at der hermed har været gennemført en meget konstruktiv dialog og i den forbindelse gennemført og igangsat en række initiativer retsudvalget er blevet orienteret om resultatet af dialogen den otteogtyvende januar i år som det fremgår af orienteringen

finder justitsministeriet at der allerede er taget de initiativer som henvendelsen fra

kan give anledning til men jeg vil nu gennemgå de enkelte punkter i beslutningsforslaget og redegøre for baggrunden for min holdning til forslaget jeg vil indlede med at gøre det klart at retslægerådet ikke intervenerer i sager om personskade sådan som der står i beslutningsforslaget rådet svarer det de bliver spurgt om og går ikke ind i sager af egen drift det anføres i beslutningsforslaget at det er svært for borgerne at gennemskue hvordan retslægerådet når frem til afgørelserne

især er betænkeligt at rådet alene vurderer sagen ud fra de lægelige akter og ikke undersøger den pågældende skadelidte

men derimod afgiver nogle lægevidenskabelige skøn til offentlige myndigheder som derefter træffer en afgørelse retslægerådets opgaver i sager om personskade er at foretage et skøn på grundlag af de lægelige oplysninger der findes i sagen for eksempel journaler og lægeerklæringer hvis sagen eksempelvis er en retssag

udgangspunkt op til parterne ud fra det almindelige forhandlingsprincip som gælder i civile retssager at afgøre

hvilket grundlag retslægerådet skal udtale sig hvis materialet ikke er fyldestgørende nok til at kunne

kan rådet henstille at der bliver indhentet yderligere oplysninger rådet tilkendegiver samtidig hvordan oplysningerne mest hensigtsmæssigt kan indhentes

princippet foreslå at den person som sagen drejer sig om undersøges af et eller flere af rådets medlemmer eller sagkyndige men i personskadesager henstiller rådet som altovervejende hovedregel

der tilvejebringes oplysninger på anden vis for eksempel ved at man indhenter nogle speciallægeerklæringer

forslagsstillerne anfører så at det er bekymrende at ikke alle facetter af en sag bliver belyst når skadelidte bliver nægtet at føre lægefaglige vidner og når retslægerådets udtalelser typisk er tillagt større bevisværdi end erklæringer fra speciallæger det kan jo umiddelbart godt lyde tillokkende at hver part sådan i videre omfang skal have adgang til at føre den læge som man ønsker som sagkyndigt vidne

er dets uvildighed og den uvildighed skal vi

praksis være at hver part i en sag stiller med sit eget hold af speciallæger

som altså støtter partens synspunkter

størrelsen af det lægehold og antallet af stjerner på den enkelte læges skuldre vil så afhænge af hvad den pågældende part har råd til at betale hertil kommer at man risikerer at en læge der er valgt af en part i sagen måske vil føle at han skal udtale sig loyalt i forhold til partens sag hvilket ikke er gavnligt for at få det mest

det er jo ikke svært at forudsige at den største taber

for han råder ikke over de samme ressourcer som for eksempel forsikringsselskaberne vi vil få amerikanske tilstande og det er der vel næppe nogen af os der ønsker for så vidt angår bevisværdigheden af retslægerådets udtalelser

der

også dommeren der under sagen tager stilling til om de beviser som parterne ønsker at fremlægge er relevante for sagen eller om de skal afskæres fordi de er uden betydning for sagen og derfor vil

forhale sagen uden grund det er også dommeren som vurderer hvilken værdi det fremlagte bevismateriale skal tillægges det er det man kalder for den frie bevisbedømmelse

er bekymrede over at retslægerådet ikke er underlagt regler om syn og skøn og derfor ikke kan afhøres i retten under hovedforhandlingen her tror jeg at en lille misforståelse har sneget sig ind som jeg allerede har nævnt

retslægerådet etableret med det formål at

lægevidenskabelige udtalelser til blandt andet domstolene derfor udmeldes der som udgangspunkt ikke andre skønsmænd til den opgave hvis der er tvivl om retslægerådets udtalelse og det kan selvfølgelig ske ja så er der mulighed for at parterne skriftligt kan stille supplerende spørgsmål hvilket også sker i praksis det er også muligt at afhøre retsplejerådets medlemmer i retten men det er naturligvis op til retten at afgøre om der konkret er et behov for det i den enkelte sag og i praksis sker det kun undtagelsesvis

blandt andet spørgsmålet om afhøring

på det tidligere nævnte møde der var i november mellem

og retslægerådet og justitsministeriet retslægerådet tilkendegav på det møde at de sagkyndige er villige til at lade sig afhøre i retten hvis det er nødvendigt rådet tilkendegav dog samtidig at afhøring kun bør ske undtagelsesvis da rådet jo afgiver udtalelser i et stort antal sager når det er sagt er det naturligvis generelt vigtigt at alle involverede parter er opmærksomme på om der konkret kan være et behov for at rådets medlemmer afgiver forklaring i en sag men det er som sagt i sidste ende op til domstolene at afgøre om der er behov for sådan en afhøring

så anfører forslagsstillerne at det bør overvejes om den nuværende forretningsorden for retslægerådet skal ændres

som det også er beskrevet i beslutningsforslagets bemærkninger

fremgår det allerede i dag af retslægerådets forretningsorden at det skal fremgå af rådets udtalelse hvis der ikke er enighed om det stillede spørgsmål ifølge forslagsstillerne er det imidlertid rådets arbejdsproces den er gal med den skriftlige votering fører ifølge

konsensusafgørelser som ikke i tilstrækkelig grad reflekterer faglig tvivl

være afgørende for sagens udfald nu ved jeg jo ikke hvad det er

deres opfattelse på men det er nu engang sådan at der rent faktisk bliver afgivet dissens hvis der ikke er enighed blandt de voterende retsplejerådets udtalelser er jo i øvrigt et udtryk for evidensbaserede vurderinger og det er nok også forklaringen på at dissens ikke forekommer nær så ofte hos rådet som eksempelvis hos domstolene hvor juridiske vurderinger som bekendt ofte falder forskelligt ud

så er det også anført i beslutningsforslaget at retslægerådet i et vist omfang fungerer som ankeinstans for arbejdsskadestyrelsens afgørelser og at rådet ikke lige så ofte som styrelsen når frem til at der er årsagssammenhæng mellem et uheld

yderligere materiale end det der allerede foreligger i sagen når rådet bliver anmodet om en udtalelse i de fleste tilfælde er det således ikke de samme oplysninger som ligger til grund for de vurderinger der foretages i henholdsvis retslægerådet og arbejdsskadestyrelsen det kan måske være en af forklaringerne på at der kan være forskel på

ønsker så at det skal undersøges om retslægerådets regler om inhabilitet er fyldestgørende efter rådets forretningsorden

inhabil hvis man ifølge forvaltningslovens regler er inhabil desuden skal de voterende i udtalelser som indhentes af domstolene leve op til de habilitetsregler som ifølge retsplejeloven gælder for dommere og for syns og skønsmænd jeg kan desuden oplyse at retslægerådet blandt andet i lyset af den debat der har været har besluttet at følge den praksis at en sagkyndig ikke bør medvirke i en sag hvor et forsikringsselskab er part hvis den sagkyndige aktuelt er ansat

det gælder helt generelt uanset hvilket forsikringsselskab der er tale om og altså også hvis det er et andet forsikringsselskab end det der er

hvorefter de sagkyndige for hver enkelt sag skal erklære at de ikke har habilitetsproblemer inden de kan

votere i sagen

to tusind og ti besluttede retslægerådet at lægge oplysninger om de sagkyndiges specialer og eventuelle faste tilknytning til private virksomheder eller til visse offentlige institutioner ud på rådets hjemmeside og de oplysninger bliver opdateret hvert år så det er nu muligt for enhver at gøre sig bekendt med netop de oplysninger det er anført i beslutningsforslaget at det bør overvejes at anvende sagkyndige dommere dommere med lægefaglig baggrund i langt større omfang i dag er det sådan at den overvejende del af de civile sager i byretter og landsretter behandles af juridiske dommere retten kan dog bestemme at der skal medvirke sagkyndige dommere to sagkyndige dommere hvis fagkundskab skønnes at være af betydning for sagen i forbindelse med domstolsreformen anførte retslægerådet

at der i civile sager ofte kan være store fordele ved at rettens juridiske ekspertise bliver suppleret med en lægefaglig ekspertise i form af sagkyndige medlemmer sagkyndige medlemmer kan blandt andet bidrage til at give retten en større indsigt i og en større forståelse for sagen

navnlig når der medvirker sagkyndige dommere

være særlig opmærksom på at sikre at parterne får lejlighed til selv at udtale sig om alle forhold som indgår i grundlaget for afgørelsen der er således principielt en større risiko for at en sagkyndig meddommer netop på grund af sin indlevelse lægger vægt på forhold som en part ikke klart har givet udtryk for og som modparten derfor ikke har haft mulighed for at forholde sig

hvis retslægerådets udtalelser udtalelser skulle erstattes af sagkyndige dommere

jo blive sådan at parterne først blev bekendt med den sagkyndiges vurdering når dommen

og det ville naturligvis ikke være hensigtsmæssigt

hertil kommer at der i de sager som retsplejerådet behandler deltager sagkyndige fra en lang række forskellige lægefaglige specialer et mindre antal lægefagligt sagkyndige dommere ville næppe kunne dække specialerne ind med den samme bredde

det i en arbejdsgruppe vurderes om det er fornuftigt at de voterende får et honorar på cirka

hundrede kroner per sag uanset tidsforbrug nu ved jeg ikke om

hæfter sig ved beløbets størrelse eller ved den omstændighed at der er tale om et fast beløb uanset tidsforbruget men jeg kan til det bemærke at honoraret

kvaliteten af retslægerådets udtalelser eller mulighederne for at kunne rekruttere sagkyndige til rådet det anføres

at arbejdsgruppen bør undersøge om

de nuværende relativt korte sagsbehandlingstider i retslægerådet kan fastholdes og eventuelt afkortes yderligere i den forbindelse kan

rådet igennem længere tid har haft og fortsat har fokus på sagsbehandlingstiderne og jeg har fuld tillid til at rådet magter den opgave uden hjælp fra en arbejdsgruppe de seneste opgørelser over sagsbehandlingstiderne der som forslagsstillerne også nævner er relativt korte tyder jo også

kan forbedres i den forbindelse kan jeg oplyse at retslægerådet generelt er meget opmærksom på sin sprogbrug og

for at undgå at foregribe udfaldet af en dom eller en afgørelse rådet anvender almindeligt sprogbrug i sine svar og tager ikke stilling til udtryk i lovgivningen der er centrale

henviser til i forslagets bemærkninger drejer sig om

i to tusind og seks besluttede sig for ikke at anvende udtrykket overvejende sandsynligt i sine udtalelser baggrunden herfor var netop at udtrykket kunne give anledning til misforståelser fordi udtrykket ikke nødvendigvis betød det samme for rådet som det gør rundtomkring i lovgivningen beslutningen i to tusind og seks har været undersøgt af folketingets ombudsmand som i en udtalelse af tyvende november to tusind og ni ikke fandt anledning til at udtale kritik af rådet i den anledning for så vidt angår rådets kommunikation mere generelt

jeg i øvrigt oplyse at retslægerådet som led

hundrede afsluttede sager om piskesmældsskader i undersøgelsen vurderes det om rådet ud fra et lægefagligt synspunkt har besvaret de stillede spørgsmål videnskabeligt korrekt der foretages desuden en juridisk vurdering af om der er svaret på det der rent faktisk er blevet spurgt om det jo vigtigt undersøgelsen er omfattende og den er færdig sidst på året eller i starten af to tusind og tolv

ja siger formanden det betyder at jeg er nået til afslutningen jeg vil vil bare sige at

personskader svarende til et helt års antal sager

den undersøgelse foreligger i april men allerede nu kan jeg sige at de foreløbige optællinger tyder på at undersøgelsen blandt andet vil vise at det i sager hvor retslægerådet medvirker ikke overraskende er sådan

vil slutte med at sige at retslægerådets virksomhed har meget stor betydning for justitsvæsenet og

store interesse for rådets varetagelse af sine opgaver

jeg også åben over for konstruktiv kritik og forslag på området ikke ikke mindst når det kommer fra patientforeninger men vi har altså

til at tage stilling til kritikpunkterne og jeg mener ikke at det forløb der har været giver noget grundlag for at nedsætte en arbejdsgruppe men jeg vil følge området nøje og vurdere om der opstår behov for initiativer

være indstillet på at give retsudvalget i folketinget en skriftlig orientering når resultaterne af de omtalte undersøgelser foreligger herved kan vi sikre at der fortsat er fuld opmærksomhed på retslægerådets arbejde

altså ikke noget behov for en arbejdsgruppe

et forarbejde for ministeren at det ikke kan holdes inden for taletiden

sige at vi gav tre minutter mere så vi har også her været rundhåndede men det er i sagens tjeneste ja altså at man kan give nogle grundige svar og der er grundlag for at spørge

er lavet en ganske grundig sikring af at habilitetsreglerne er overholdt og der er den gennemsigtighed omkring det som der bør være

det det kan vi jo få lejlighed til at besvare mere indgående

retsudvalg en orientering når undersøgelserne som er i gang på området er færdiggjorte og så kan vi jo ved den lejlighed

en samlet vurdering af om der er behov for at tage yderligere skridt

nævnt i beslutningsforslaget og ministeren kender

jeg synes at det er vigtigere at der arbejdes med

noget behov for så omfattende en arbejdsgruppe

så omfattende beslag på ressourcer som forslaget lægger op til er der konkrete problemstillinger der trænger til at blive undersøgt nærmere skal vi naturligvis gøre det der er som jeg nævnte også forskellige overvejelser og undersøgelser i gang

nogle af de problemer der har været rejst så jeg mener at det må være det rigtige at man tager afsæt i

er i gang og så vurdere det og

indstillet på at give retsudvalget en orientering om det når undersøgelserne er færdiggjorte og det kan jo give anledning til en bred drøftelse mellem folketingets partier

skulle være en vejledning eller lignende der indgår i sagen

og forhold der bliver stillet spørgsmål til man har ikke mulighed for indsigelse

det vi også hører er at folk oplever

er kommet frem i flere avisartikler

de som der bliver sagt enormt mange

også mulighed for under udvalgsarbejdet med beslutningsforslaget at fremlægge nogle af de ting for at kvalificere hvad det er den kritik nærmere går ud på med hensyn til bijobberi skal jeg ikke her nærmere tage stilling til det

er taget højde for det i de habilitetsregler der er herunder

hvis man laver en hurtig søgning alene i en landsdækkende avis

har været af artikler det seneste år

meget tydeligt at der findes rigtig mange sager hvor borgere eller andre eksperter sår tvivl om hvorvidt retslægerådets medlemmer rent

indirekte at afgøre for

der er nogle som i dagspressen har rejst kritik

er indholdet af den kritik indholdet af de breve er der kvalitativt noget at komme efter

skal vi naturligvis undersøge det og vurdere det og gøre noget ved det

og slet ikke nogen problemer som skulle foranledige at vi nedsætter en bredt sammensat

er der problemer synes jeg hellere vi skulle gå direkte til at løse de problemer der måtte være i stedet for at nedsætte arbejdsgrupper der vil kræve store ressourcer af

voldsom indgribende betydning for de mennesker det handler om

hvordan resten af deres liv kommer til at forme sig og

været sagen om at der var sket nogle sproglige ændringer som retslægerådet bare ikke havde gjort domstolen opmærksom på dels har der været spørgsmålet om at der

problemer med med nogle af medlemmernes habilitet og justitsministeren ved jo godt at når vi snakker om habilitet handler det ikke kun om hvorvidt man rent faktisk har et problem

det opfattes som et problem derfor forstår jeg

ikke at ministeren kan sige at han ikke mener at

så meget koster det ikke at nedsætte en arbejdsgruppe der faktisk kunne

fat på konkrete problemer som man måtte finde og så løse dem konkret i stedet for at nedsætte

at der er visse undersøgelser i gang

dermed mener jeg at der på alle fronter sker et arbejde og at

de problemstillinger der bliver rejst det synes jeg er rigtigt

også tilkendegivet at når de undersøgelser der er i gang

jeg finder altså ikke at der er anledning til at nedsætte sådan en bredt sammensat arbejdsgruppe som der lægges op til i forslaget men jeg samarbejder meget gerne

at man bredt ser på problemet altså

så lang tid siden at man iværksatte en kæmpe undersøgelse man skulle ud at tælle burkaer her i landet for at overhovedet var et problem med burkaer man har afsat tre million kroner på

ude i nogle af vores udsatte boligområder

med et problem som vi ved der er vi har store grupper af mennesker der virkelig kommer i klemme og som oplever at man

lytter til deres egen beskrivelse af problemerne eller til de speciallæger der har undersøgt dem men at der sidder nogle magtfulde læger et andet sted som aldrig har mødt dem og udtaler sig om deres sag uden at kende dem det er et stort problem for mange mennesker

baggrund af de udtalelser der er kommet fra retslægerådet

kun er retslægerådet og justitsministeriet der skal drøfte det her hvorfor ikke

med de patientgrupper som

ønsker ændringer der har som sagt været en dialog med

problemstillinger som er meget identiske med dem

er gennemgået i beslutningsforslaget

man ikke skal tage sig af det hvis der er problemer eller hvis folk mener at der er problemer selvfølgelig skal man det

der er påpeget nogle problemer at man så skal nedsætte bredt sammensatte arbejdsgrupper hvis problemerne kan løses på en mere direkte og effektiv måde og i det omfang der er problemer her

jeg at det kan gøres uden sådan en arbejdsgruppe og derfor ikke indstillet på at nedsætte sådanne bredt

sammensatte arbejdsgrupper men i stedet for

hvis man har været ansat i et forsikringsselskab eller hvis man er ansat i et forsikringsselskab

vurderinger sådan forstår jeg det justitsministeren siger

jeg studsede lidt over at man ikke kunne svare

jeg mener at hvis man har et bijob

sagkyndig ikke bør medvirke i i sager hvor

forsikringsselskab er part hvis den sagkyndige aktuelt er ansat i eller for nylig har været ansat i et forsikringsselskab som lægekonsulent og det gælder

helt generelt uanset hvad det er for et forsikringsselskab

og altså også hvis det er et andet forsikringsselskab end det der er part i den pågældende sag

er der så indført en ordning hvorefter de sagkyndige for hver enkelt sag skal erklære at der ikke er habilitetsproblemer inden de voterer i sagen

jeg tør ikke sige om der er en nuance i det som jeg ikke lige på stående fod kan komme i tanke om

af dagens dagsorden ved at gøre det rimelig kort venstre kan ikke støtte

det beslutningsforslag vi her har til behandling et beslutningsforslag fra socialdemokraterne om nedsættelse af en arbejdsgruppe til revidering af retslægerådet jeg vil henvise til justitsministerens grundige og udførlige redegørelse her i salen og så vil jeg kvittere ved at sige at det i

fordi vi ikke kan se at der kan være en relevans i nogle af de problemstillinger der nævnes i beslutningsforslaget men det her drejer sig jo ikke om formaliteter og proces og nedsættelse af arbejdsgrupper det drejer sig om at have fokus på nogle arbejdsopgaver og forholde sig til nogle realiteter og der

meget glad for at justitsministeren i sin redegørelse her i salen har tilkendegivet at man i justitsministeriet er i fuld gang med at have dette fokus og at der vil komme en redegørelse til folketingets retsudvalg

og jeg har forstået at det vil man antagelig være en gang efter sommerferien vi er i venstres

opmærksomme på at der bestemt kan være ting der skal overvejes og analyseres i forbindelse med retslægerådets virksomhed vi er også glade for at justitsministeren har tilkendegivet at han også på den baggrund er parat til at afgive sådan en redegørelse og når ministeren så ydermere her fra talerstolen i dag siger til forslagsstillerne af beslutningsforslaget

kan komme med forskellige argumenter og forslag og at han så vil være lydhør over for at inkorporere det i det arbejde der er i gang i justitsministeriet så er det jo en yderligere imødekommelse som vi også hilser velkommen og takker ministeren for

der er nogle ting i forslaget som faktisk er ret sympatiske og når jeg siger det

er det ud fra hvilket også fremgik af nogle

så vidt enig med med forslagsstillerne

når vores egne speciallæger har udtalt sig sådan og sådan hvordan kan det så være at det bliver en fuldstændig anderledes afgørelse

skal ind og se på er noget med mere åbenhed jeg hæftede mig lidt ved at justitsministeren sagde at

om yderligere oplysninger i forhold til

men jeg tror man har brug for noget mere gennemskuelighed noget mere synlighed i forhold til

er der er baggrunden for de her vurderinger fordi der kan være den der enorme forskel som der jo er og som folk oplever

jeg

godt sige at dansk folkeparti ikke bakker op om forslaget

vi vil godt afvente den undersøgelse der kommer

personskadesager hvordan det ser ud og om man ud fra

i her afgørelser nemlig hvordan

tilfredse med den udvikling der er sket fordi de jo netop har påpeget en del af de problemer som står i beslutningsforslaget

se på det og se på om der er noget man kan gøre for jeg

det genoptages i dag klokken tretten så justitsministeren kan nå et

halvtreds og det er herre jonas dahl som ordfører for sf

skal jeg meddele følgende i sf

er behov for en sådan debat og vi kan støtte forslagets intention om at få nedsat en arbejdsgruppe til at evaluere retslægerådets virke sf

stor respekt for retslægerådets faglige ekspertise et forslag om at evaluere forretningsorden med videre er ikke en kritik af rådets faglighed men snarere et ønske om også

det arbejde der er foregået

har fremsat berører en principiel debat om den type af afgørelser eller indstillinger til afgørelse som råd og nævn står for det er afgørende at vi sikrer størst mulig gennemsigtighed i rådets arbejde ikke mindst at der er fokus på borgernes retssikkerhed og at der er mulighed for at skadelidte kommer til orde på en ordentlig måde med de ord vil jeg sige at vi fra

godt kan støtte forslaget vi har selvfølgelig også noget vi gerne vil spørge ind til men det kan vi tage i den videre

har vi jo brug for forstået på den måde at domstolene har brug for nogle eksperter som kan bistå domstolene med at vurdere

forskellige lægeerklæringer speciallægeerklæringer og så videre samtidig har vi

også brug for at der jo er en stor grad af tryghed og sikkerhed forbundet med at vi har et retslægeråd altså at de borgere som skal have deres sager prøvet

har en tillid til at det også er en fagligt forsvarlig og korrekt

det er helt afgørende at vi til stadighed har fokus på at retslægerådet netop lever op til de forventninger hvis ikke der er tillid til

systemet ja så mangler vi rigtig meget og der har jo været skabt noget tvivl om retslægerådet hvordan er det rent statistisk

stort set altid retslægerådet er det så fordi retslægerådet altid har ret i deres indstillinger eller er det fordi domstolene ikke ved hvad de ellers skal gøre

den diskussion vil jo køre til evig tid men af og til er det så en fordel at man lige stopper op og

jeg forstå at justitsministeren faktisk er i fuld gang med at se på retslægerådet og har været ved at gennemgå

sager over et års tid for at se hvordan

ministeren har bebudet at folketingets

retsudvalg vil få en redegørelse

er i en dialog med retslægerådet

måde man kommunikerer på med domstolene den måde man formulerer sig på i de forskellige indstillinger

så alene den hvad skal man sige ordmæssige oprydning der kommer til at ske i det samarbejde

ptu og retslægerådet forventer jeg mig også rigtig meget af

er sikre på at når vi kommunikerer eller rettere ikke vi men retslægerådet og domstolene kommunikerer så ved man hvad det er der bliver kommunikeret

generelle tryghed og sikkerhed

gør en god indsats og gør en uvildig indsats og kommer med nogle objektive indstillinger til domstolene

det ser vi frem til jeg tror ikke at det bliver punktum i den her sag jeg tror såmænd at vi derefter vil komme til at køre videre i forhold til at have fokus

gennemsigtighed plads til uenighed i rådet ankeinstans

punkter og gjorde netop rede for at

i forhold til gennemsigtigheden er lavet mere klare spilleregler i det hele taget hørte jeg at justitsministeren var rundt om de her problemstillinger

samtidig med det at ptu sidder og taler sammen med retslægerådet og samtidig med at vi nu får en gennemgang af et antal sager som

er der for mig at se samlet set taget hånd om tingene og det er derfor jeg er tilfreds med den proces der er i gang i øjeblikket og som jo slet ikke er slut endnu men tingene er i proces der sker noget

og de andre ting som man er i gang med at se på

set overhovedet ikke nogen grund til at vi laver dobbeltarbejde

er væsentligt er at vi kommer længere og det der er væsentligt er at vi tilsammen

har en tillid til at retslægerådet er en objektiv instans der kommer med objektive fagligt korrekte indstillinger og det er det mål vi som konservative jagter hvilke underpunkter der så

tager vi det med i det arbejde det er

det er jo en samlet indsats der skal gøre at vi alle sammen har

tak for det radikale venstre bakker op om forslaget om at nedsætte en hurtigarbejdende arbejdsgruppe i indeværende folketingssamling og så håber vi naturligvis at

i indeværende folketingssamling baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen

at det er svært for borgerne at gennemskue hvordan rådet når frem til afgørelser og at retslægerådet kan afgive erklæringer udelukkende ud fra lægelige akter hvilket vil sige at rådet sjældent selv undersøger den skadelidte og at domstolene ofte nægter at skadelidte kan fremføre lægefaglige vidner og typisk tillægges

jeg ved godt vi fik en fin redegørelse fra ministeren og

måde kan parre de to ting og så selvfølgelig blive meget klogere men der er selvfølgelig tidsparameteret som karambolerer en smule

undersøgt de føromtalte problemstillinger og

gennemskueligt for borgerne synes vi også

habilitetsspørgsmål og

yderst fornuftigt med en revidering af retslægerådet forslagsstillerne har listet en del yderligere problemstillinger op som vi mener er relevante at belyse der er dog lige et

i børn og ungeudvalgene rundtomkring i kommunerne

tvivl om at det at have konsensus i de her råd betyder at man

en afgørelse og så kan man jo

mindretalsafgørelser også og det

undersøgelse og glæder os til det videre arbejde i

retslægerådets indstillinger har jo givet anledning til mange debatter igennem tiderne der har været rejst meget kraftig kritik af retslægerådet fra de mennesker som mener at afgørelserne er gået dem imod fra advokater og indimellem også fra mennesker som sådan set er eksperter inden for det område hvor retslægerådet udtaler sig

ikke noget opsigtsvækkende i sådan er det jo men det der måske er en særlig komplikation i det her forhold er at retslægerådet samtidig med at det i den offentlige debat ofte udsættes for kritik i forhold til de afgørelser der træffes

jo når det handler om retssystemet og domstolssystemet nærmest har den status at

det er altid en vanskelighed fordi

er noget at sige til at domstolene og andre der skal træffe afgørelser i sager som på mange måder kan være indviklede ud fra en lægefaglig vurdering gerne vil have en entydig og klar melding fra en autoritet men jeg synes sådan set

på baggrund af de diskussioner og de sager der har været fremme

stort behov for at få

om vi skal have revideret nogle af bestemmelserne omkring retslægerådet nu kan man ikke udelukke at den redegørelse som ministeren

komme med om relativt kort tid indeholder svar på alle de spørgsmål som tages op i det her beslutningsforslag men det fremgik nu ikke helt tydeligt af det ministeren sagde i

tale med lidt jysk underdrivelse

det gør selvfølgelig at det bliver spændende

jeg synes i hvert fald at der er rigtig mange af de elementer som indgår i det socialdemokratiske beslutningsforslag

vil være rigtig rigtig fornuftigt at få diskuteret

lavet nogle ting om for eksempel den problemstilling at retslægerådet udtaler sig og så er det sådan det er og hvis man i behandlingen af en sag så kommer i tvivl om hvad de nu mener eller ikke mener og hvad konsekvenserne af det de skriver og siger vil være ja så

ikke den mulighed for automatisk at indkalde dem og afprøve deres udsagn under under de forhandlinger der foregår det synes jeg faktisk er en alvorlig fejl nu kan man altid diskutere konsekvensen af det spørgsmål som herre manu sareen også var inde på

bestræbe sig på konsensus problemet er jo at hvis man udtaler sig i en enighed som måske ikke er helt reel fordi der eksisterer nogle som er uenige men som alligevel om jeg så må sige accepterer at det var hvad man kunne blive enige om

fremstår retslægerådet af den grund jo også mere utvetydig og mere sikker i sin afgørelse end man måske i grunden er og det der måske også på et sagligt fagligt niveau kunne være yderst

den problemstilling

der har også været nævnt og det er også en sag som har givet meget omtale fordi den slags sager

omkring arbejdsskadestyrelsens afgørelser og de efterfølgende retslige afprøvninger af dem et eller andet sted

har vi vel brug for at få diskuteret om vi er tilfredse med at det er gået sådan at domstolene i stor udstrækning følger retslægerådets afgørelse når de afviger fra arbejdsskadestyrelsens

en rigtig udvikling der er sket her så kan man vælge at sige som socialdemokraterne siger i

er enig i at det er et selvstændigt problem at det som regel går den person imod som har lidt skaden

en meget meget absurd situation hvor mange mennesker føler sig rigtig rigtig skidt behandlet når de kan konstatere at arbejdsskadestyrelsens afgørelser altså ikke bare overrules af en domstol men i virkeligheden overrules af at der findes en anden instans

synes faktisk at socialdemokraternes forslag til det der bør undersøges og indgå i arbejdet med henblik på at gennemføre en revision af bestemmelserne omkring retslægerådet er rigtig rigtig fornuftige forslag jeg håber da så

ikke bliver vedtaget at de emner alligevel kommer til at indgå i debatten når regeringen kommer med en redegørelse og

radikale er kommet med i dag hvor der bliver bakket op

arbejde som justitsministeriet er i gang med og derefter

de kritikpunkter som vi har med i vores forslag

følge det arbejde meget nøje

om det allerede igangsatte arbejde og at nye spørgsmål eventuelt kan komme med

anerkender vi retslægerådets store faglige ekspertise

meget bevidste om det arbejde som

også efter den rejste kritik har iværksat det er jo alt lige fra at der har været afholdt temadage der har været udarbejdet et statusnotat

af rådets sagkyndige udtalelser hjemmesiden hvor

rådets sagkyndige

er langt bredere og derfor ønsker vi

lige mere ambitiøse på det her meget vigtige område

stor betydning for rigtig mange mennesker og flere har været inde på hvordan det er

vi har fremført i beslutningsforslaget

men lad os nu følge det her arbejde

problematikken om bijob altså at

er enige om det som justitsministeren siger nemlig at uvildighed er et nøgleord

det som man i dag har iværksat nemlig at man på hjemmesiden kan læse om de forskellige retslægers tilknytning til forsikringsselskaber som de selv oplyser der står der helt konkret at der spørges ind til en fast tilknytning til eksempelvis et forsikringsselskab

er altså så utrolig vigtigt

i det her land kan føle sig fuldstændig sikker på at det forsikringsselskab som man ikke

befolkning de danske patienter kan være trygge ved den medicin de får og derfor går vi selvfølgelig også meget helhjertet ind for at bekæmpe salg og import af ulovlige og forfalskede lægemidler og kosttilskud jeg vil bare henlede opmærksomheden på at efter

året som på en eller anden måde lugter af at være ulovlige og så videre ikke alle

ulovlige men det er noget der er kommet ind i landet og derfor

identificerer de hvad det er for noget nu er der så et lovforslag

i virksomheder som ikke har lovhjemmel til

virksomheder som ikke har fået denne tilladelse og de skal selvfølgelig klippes og klappes på alle mulige måder for de er med til at skabe utryghed i befolkningen vi ved også godt at

e handel og derfor er det også meget vigtigt at vi

får lidt fokus på det her for hvem er det der må drive

de skal anmelde dette til lægemiddelstyrelsen og lægemiddelstyrelsens hjemmeside og

skal støtte fra de dårlige så derfor får borgerne mulighed for at gå ind og se på

har vi lov til at handle igennem og hvor kan vi være trygge så er det således at der er nogle hjemmesider og det er mest hjemmesider som kommer fra hallelujalande det vil sige

kommer ind og bliver solgt til danskere via nogle mere eller mindre ulækre hjemmesider hvis jeg

skal der også være mulighed for at man

en måde retsligt efter at man har forsøgt alt kan få stoppet en del af disse hjemmesider der er teknologiske muligheder for dette og det er noget af det jeg tror vi kommer til at se lidt på i udvalgsarbejdet så er det også sådan at

når man får fat i de ulovlige lægemidler og der er nogle af dem der fuldstændig plagierer originalprodukternes varemærke og og indpakning og så videre jamen så skal de virksomheder som producerer

mulighed for at kigge dem efter i kortene og identificere hvad det er for noget så det er også en væsentlig forbedring i

så har vi jo lige haft noget om omniscan her den sidste tid og der er det således at

nogle bivirkninger også til specifikke hospitaler og specifikke sundhedspersoner således at vi undgår at der kommer for meget

så har man altid en diskussion om hvorvidt læger og sygeplejersker

falder for reklamer det vil jeg sige at jeg

faldet for de her reklamer for lægemidler jeg

nu udvider vi så også kredsen så kliniske diætister jordemødre og så videre får samme mulighed

jeg tror nok at vi alle sammen har tiltro til at vi har en sober seriøs og velfungerende sundhedssektor med nogle dygtige medarbejdere som ikke forfalder til det her

alt i alt vil jeg sige at det her lovforslag er en væsentlig forbedring i forhold til det vi har så jeg skal hilse og sige at venstre kan støtte

en sproglig fornyelse som jeg i hvert fald ikke har mødt før

sophie hæstorp andersen som ordfører for

man kan ikke afvise at der løbende bliver opfundet nye begreber

på folketingets talerstol ligesom dengang herre preben rudiengaard stod og talte om tertiær profylakse men det var vist opfundet bare i lægestanden

samle en lang række forslag der skal begrænse forekomsten af ulovlige og forfalskede lægemidler

bliver bedre til at komme på nettet og også benytter sig af muligheden for at købe varer på nettet det kan være tøj det kan være legetøj det kan være dagligvarer det kan være en lang række forskellige ting ja så

være muligt at kunne købe lægemidler

de lægemidler borgerne så køber ikke er forfalskede lægemidler eller lægemidler der er indført illegalt fordi det jo i sig selv kan være til fare for sundheden hvis man ved kommer til at

via udenlandske hjemmesider

lægemiddelstyrelsen får bedre muligheder for at konfiskere og beslaglægge ulovligt indført

også at man nu giver mulighed for at de virksomheder som producerer medicin kan lave stikprøvekontroller vi synes også det er fornuftigt at man

ser på hvordan man kan lave en øget digitalisering i lægemiddelstyrelsen i det samarbejde

man har med danske virksomheder eller virksomheder i det hele taget på lægemiddelområdet

og dermed censurering af uønskede hjemmesider

som instrument alene fordi man står over for et administrativt problem med at finde frem til hvordan dele af lovgivningen skal overholdes blandt andet med hjemmesider i udlandet vi mener at problemet er at man med tiden risikerer at staten i lighed med

rejser en gigantisk firewall som det hedder der kommer til at indskrænke borgernes brug af internettet alene fordi staten finder det uønskeligt og uden at en principiel diskussion af dette i befolkningen derfor er vi utrolig glade for at i videnskabsudvalget nu er ved at tage initiativ til en høring om

mere generelt for at vi kan tage den her diskussion inden der kommer flere lovforslag hvor man lægger bemyndigelse ud til styrelser og andre

eller dem der udbyder internetdomæner

ved udmærket godt at der findes undtagelser for eksempel er der hjemmesider der spreder børnepornografi

om at en dns blokering kan være en vej frem men det sker jo typisk efter at domstolene har været inde over vi mener ikke at man

have en generel holdning om at flere og flere områder på internettet skal blokeres

om internettets ubegrænsede muligheder så vel som de fælder der findes på området

skal laves en registreringsordning af de gode hjemmesider med de ord vil jeg sige at

vi håber selvfølgelig på at vi under udvalgsarbejdet kan være med til

tage den principielle diskussion således at vi

kan ende med at stemme for et ellers godt lovforslag tak for ordet

med fokus på distribution af lægemidler der foregår illegalt

initiativer der har til formål at forhindre eller begrænse forekomsten af ulovlige lægemidler samtidig

på at de lægemidler som vi køber uanset om det er via nettet eller andre steder er noget der er godt for os

en netside om det er en vi kan stole på

liste på lægemiddelstyrelsens hjemmeside så man kan gå ind og kontrollere om det er nogen man kan stole på jeg vil

nævne at der er hjemmesider som man så vil kunne gå ind og lukke og jeg håber vi kan få en debat om det i i

jeg tror at vi alle sammen hvis vi går ind og kigger i vores

det er forskellige hjemmesider hver eneste gang

vil få nok at lave for lukker vi en

der skyder ti mere op

forfalskede lægemidler og via den her lovgivning bliver der nu også mulighed for at det firma der sælger det oprindeligt godkendte produkt nu må købe dem og undersøge om de er forfalskede derved kan man så indberette og få stoppet de her falske lægemidler netop til gavn for borgeren virksomhederne har naturligvis

interesse i at afdække er forfalskede produkter og borgeren kan jo så få glæde af at det bliver stoppet og vi kan få glæde af at virksomhederne selv går ind

for kontrol og kontrolbesøg i virksomheder som producerer lægemidler

det burde bare gælde begge veje

lige så godt tage det besøg samtidig

den anden styrelse der bør man kunne arbejde bedre sammen i samme lovgivning giver man mulighed for at udvide den personkreds som lægemiddelproducenterne må reklamere over for i

receptpligtig medicin vi synes da også som herre preben rudiengaard at det er

det kommer ud til andet sundhedspersonale men vi mener også vi skal se på det øgede forbrug af lægemidler der er i dag og se om det her vil have en konsekvens når vi om et par år kigger tilbage alt i alt kan vi støtte forslaget men vi vil gerne have

de synes det er rigtig vigtigt hvordan vi kan forhindre eller begrænse forekomsten af ulovlige lægemidler og det er jo det det her lovforslag tager hul på via forskellige værktøjer som flere kontrolbeføjelser særlig fokus på handel

internettet og underretningspligten for mig er det rigtig vigtigt at borgeren altid skal føle sig tryg og sikker ved at købe lægemidler også når man køber lægemidler på internettet og især den del synes jeg er vigtig som der blev sagt lige før

et hav af tilbud på utallige præparater så det skal vi styrke jeg kan godt forstå bekymringen i forhold til at blokere internetsider

mener jeg at kunne vi blokere for en side hvor der er decideret ulovlige og forfalskede lægemidler så ville det være fint men lad os se nærmere på det i udvalgsarbejdet så synes jeg at en af de rigtig positive ting i det her forslag er at vi nu sætter større fokus

et præparats bivirkninger det synes jeg virkelig er en forbedring også for

talerne bliver så korte at man

gode tiltag i det i forhold til

de konkrete ting ligger der jo

det er vi fra sfs side fuldstændig enige i ikke mindst fordi der er et stigende problem med handel af lægemidler over nettet

derudover stilles der også yderligere krav til e handel med lægemidler herunder en underretningspligt for virksomheder der forhandler lægemidler online og krav til forsendelse af lægemidler der e handles også det

således at man kan få en oversigt over hvilke legale forhandlere der er på internettet i forhold

internetudbydere kan formidle internetadgang til en hjemmeside hvorfra der sker en ulovlig forhandling af lægemidler som også den konservative ordfører var inde på har vi nogle bekymringer som vi også kan se at datatilsynet i deres høringssvar har givet udtryk for og det er en bekymring som vi håber vi kan få afklaret lidt i

umiddelbart den eneste bekymring vi har i forhold til lovforslaget men det er selvfølgelig også en reel bekymring hvor vi bliver nødt til

sikre os at man selvfølgelig ikke fra statens side går ind og kontrollerer internetudbydere og på den måde kommer til at lægge nogle begrænsninger i forhold til muligheden for at ytre sig over nettet og så videre men når det er sagt

kommet tidligere men vi hilser da meget velkommen at der nu endelig kommer fokus på området

er det noget som vi vil arbejde videre med i det videre arbejde i udvalget men udover det

er det her jo selvfølgelig en naturlig udvikling af nettet som betyder at man stort set kan købe alt på tværs af grænser

det er jo selvfølgelig en udvikling på godt og ondt og en udvikling som når det går galt

alvorlige helbredsmæssige konsekvenser som vi også

til formål at forhindre eller begrænse forekomsten af ulovlige lægemidler

en styrkelse af kontrolbeføjelserne det gælder både i forhold til lægemiddelstyrelsen som foreslås tillagt beføjelser til at beslaglægge og konfiskere ulovligt indførte og ulovligt forhandlede lægemidler og så gælder det også i forhold til relevante samarbejdspartnere for eksempel fødevarestyrelsen som på effektiv vis skal kunne foretage kontrol på lægemiddelstyrelsens vegne vi mener også at det er positivt at der skal udarbejdes en liste med oplysninger om

været inde på der offentliggøres på lægemiddelstyrelsens hjemmeside og som i sidste ende skal gøre det nemmere for borgerne at sikre sig at de handler lægemidler helt legalt ligesom

positivt at der stilles krav til forsendelse af lægemidler der handles på nettet

også positivt at forslaget imødekommer lægemiddelindustriens ønske om at kunne bidrage til bestræbelserne på at afdække forekomsten af forfalskede lægemidler fordi det jo også er det som virkelig kan gå galt

at det kan indeholde alt lige fra maling til savsmuld

at få afdækket i udvalget og vi tilslutter os helt klart også at få afdækket hvor hallelujalandene ligger henne

hvornår den skal opdateres hvor tit den bliver opdateret men også

hvor der lægges op til at man får advarsler i førstegangstilfælde

godt være at man skulle have nogle andre muligheder for ligesom at gøre opmærksom på at det måske ikke er så hensigtsmæssigt fordi enten har man et meget meget alvorligt problem eller også er det fordi man virkelig vil sælge

vi positive og glæder os til det videre udvalgsarbejde

med de penge der er at tjene på

er det der handler om illegalt salg af lægemidler

ikke der er nogen tvivl om og jeg forstår godt den logik der ligger bag at man efter

illegal det tror jeg er rigtigt og fornuftigt og i enhedslisten deler vi da også langt de fleste tanker som ligger i det her lovforslag og kan også støtte dem med en enkelt undtagelse som jeg vil vende tilbage til vi synes der er det har en række andre talere også været inde på en række konkrete forslag i det her lovforslag som formentlig vil have en positiv virkning ja på nogle områder måske

meget effektiv virkning i virkeligheden vil jeg sige at det som måske bliver det afgørende bliver

at lade være med at købe medicin steder hvor man ikke har en vis sikkerhed for at det der foregår

derfor er sådan en liste over hjemmesider hvor man kan regne med at tingene er i orden virkelig virkelig vigtig ligesom det også er meget vigtigt at sikre at informationen om den kommer ud sådan at folk i hvert fald der man sige kan træffe nogle dispositioner der gør at de kan beskytte sig selv mod ting der ellers kan være uigennemskuelige

holde styr på hvad medicinen hedder og om pakningen nu også er den helt rigtige eller

det ville være fornuftigt ministeren pillede ud

ministerens jo forholdsvis velkendte liberale grundholdning og det er spørgsmålet om mulighederne for at lukke for internetadgang til en hjemmeside hvorfra der sker ulovlig forhandling af lægemidler det man jo forestiller sig

opmærksom på at der findes en sådan hjemmeside og den skal de så lukke så kan man

der er ret mange internetudbydere der vil orke at påtage sig den opgave

at få en retssag på halsen de vil lukke den

så kan man hurtigt få lukket en frygtelig masse hjemmesider

blive oprettet nye hjemmesider der sælger produkter i nogenlunde samme hast

godt det bureaukratiske argument for at man synes det er besværligt hvis man skal igennem domstolene hver gang problemet er jo bare at hvis vi i lov efter lov på område efter område vedtager at vi giver myndighederne nogle beføjelser der gør at de kan lukke hjemmesider ender vi jo med at have et meget omfattende sæt af retningslinjer der gør det muligt

umuligt at bære at skulle tale om at det ikke må være rimeligt og lovligt at få lukket ned for hjemmesider hvor der for eksempel er

i grunden har betydet for distribution af børneporno at man har fået den mulighed måske handler

kan gøre noget der er synligt

kan godt være at effekten i virkeligheden ikke er så stor men vi mener sådan set at det er dybt problematisk at man indfører det her

for hvad vi vil acceptere når det handler om at give myndighederne mulighed for at lukke hjemmesider og hvad er det så vi ikke vil acceptere

traf beslutningen her kunne jeg altså nævne rigtig rigtig mange andre områder hvor det der sker

er mindst lige så alvorligt som det her og hvor vi så med henvisning til den her lov

det er mulighed for at distribuere også usympatiske og ubehagelige og modbydelige synspunkter

meget vanskeligt at afgrænse den form for ytringsfrihed

handler om at propagandere for og sælge produkter som man ikke bryder sig om så jeg vil meget stærkt advare imod at man tager det element med i

jeg synes at det burde kræve at man havde en mere generel afvejning af fordele og ulemper ved at gennemføre et sådant tiltag inden man puttede det ind i

det er da også min fornemmelse at der i hvert fald er ganske mange af ordførerne der tidligere i dag har sagt at de synes det er værd at undersøge nøje og problematisere og jeg håber så på at vi i løbet af udvalgsarbejdet kan få fjernet den lille del af lovforslaget

gang ønsker et gammelt rigidt styringssystem i en branche på et kommercielt marked og samtidig ønsker smidighed og mulighed for tilpasninger så hele tiden skal ændre regel på regel bureaukratiske systemer

nye strømninger som følge af for eksempel ny teknologi nye præferencer det ser man med al tydelighed her det mest positive ved lovforslaget er nok ophævelsen af de såkaldte naturlige forsyningsområder

vi gerne vil støtte forslaget det er jo godt men da veldrevne apoteker skal aflevere overskuddet til mindre veldrevne apoteker

det jo alligevel kun en halv løsning vi forstår ikke at man ikke løser problemet på én gang ved at indføre en fuld liberalisering af området naturligvis med de fornødne uddannelseskrav eller autorisationer til personalet og så kan de jo placere sig som de nu engang har lyst til

for det glemmer

er rettet mod den del af lægemiddelindustrien den del af lægemiddeldistributionen som foregår illegalt og der bliver beføjelse til at beslaglægge og konfiskere ulovlige lægemidler men samtidig stiller lovforslaget altså også forslag om lettelser det bliver lettere at købe via internettet som internetforhandler

skal man give sig til kende over for lægemiddelstyrelsen som vil føre en liste over dem som man trygt kan handle med

den liste vil vi selvfølgelig bidrage til bliver kendt en ordfører var bekymret for om borgerne nu ville blive bekendt med denne liste

opgaver som vi står med hvis dette lovforslag bliver vedtaget

at formidle internetadgang til en hjemmeside hvor der sker ulovlig forhandling af lægemidler og hvis lægemiddelstyrelsen

vil lægemiddelstyrelsen rette henvendelse til internetudbyderen med en opfordring til at blokere hjemmesiden det er der en del ordførere

været betænkelige ved

gerne understrege

i forhold til hjemmesider der er ejet af en internetforhandler som er etableret i et land uden

vil forbrugeren blive gjort opmærksom på at forhandlingen af lægemidler på hjemmesiden ikke sker lovligt og forbrugeren har mulighed for at fravælge den pågældende internetforhandler

gerne understrege at dette internetblokeringsredskab er et redskab som først vil blive hevet frem af værktøjskassen når alle de sædvanlige instrumenter har vist sig at være utilstrækkelige det er et redskab som

bivirkninger ved lovlige lægemidler er det vigtigt at læger og andre sundhedspersoner på en hurtig og effektiv måde får besked om sådanne bivirkninger eller lignende sikkerhedsproblemer lægemiddelstyrelsen får mulighed for at pålægge en lægemiddelvirksomhed at offentliggøre eller udsende information om formodede bivirkninger eller sikkerhedsproblemer

men det sker i dag ad frivillighedens vej en virksomhed kan altså i princippet nægte at følge lægemiddelstyrelsens opfordring til at foretage offentliggørelse

det muligt for lægemiddelstyrelsen at pålægge en lægemiddelvirksomhed at offentliggøre eller udsende sådanne informationer til blandt andet læger

jeg er meget glad for den brede opbakning der er til lovforslaget på et enkelt punkt forventer jeg nogle spørgsmål i udvalget men jeg tror det ender med at lovforslaget får enstemmig opbakning og til det vil jeg sige ikke halleluja

internetsider er noget man i

på at man kun vil gøre over for udenlandske internetsider og kun

gerne henlede ministerens opmærksomhed på

i slutningen af bemærkningerne om det her med

adgang til bestemte domæner står

indenrigs og sundhedsministeren ønsker således for nærværende at målrette forslaget mod de situationer hvor de traditionelle retshåndhævelsesinstrumenter vurderes at være utilstrækkelige

altså at man skal bruge det her instrument i de her situationer

begrebet for nærværende er altså ikke noget som jeg plejer at benytte mig af det betyder at vi behandler en sag

er altså det vi mener der er behov for nu men man kan jo ikke vide hvad vi møder henne om det næste gadehjørne derfor står der med et meget dårligt udtryk

til sidst ender med at opbygge en meget meget stor mur af offentlige myndigheder som mener at

hvor de traditionelle retshåndhævelsesinstrumenter vurderes at

allerede nu sige at det handler om noget ret alvorligt det handler altså om ulovlig formidling af lægemidler som kan føre til sygdom

det der er værre

skal vi være på vagt over for det og hvis lægemiddelstyrelsen har en sådan beføjelse

bliver det meget besværligt at stoppe ulovlig formidling af lægemidler så jeg synes det er den rigtige måde at gøre det på men jeg

at lovforslaget henvises til sundhedsudvalget og hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

forhandlingen er åbnet venstres ordfører

ønsker ministeren en modernisering af apotekerloven og jeg sad og talte og der var atten områder jeg må også sige at

men mere sådan en direkte ajourføring på en række praktiske områder jeg skal ikke dvæle ved alle atten områder det hjemler tiden ikke

en af de ting der for mig er vigtig er at vi ophæver det naturlige forsyningsområde det vil sige at et hvilket som helst apotek kan lave et håndkøbsudsalg hvor man ønsker at have det eller et medicinudleveringssted

det giver altså en større frihed til at

blive lidt mere konkurrence på området mellem apotekerne og det er jo ganske fint i tråd med konkurrencestyrelsens rapport om regulering af apotekersektoren så det kan jeg sige at vi støtter

og alt muligt andet og nu får apoteket en pligt til at rådgive om

er det billigste præparat jeg tror også at

er det så dårligere fordi det er billigere det er jo en god rådgivningsopgave for et apotek at man sikrer at det er det rigtige præparat til den rigtige patient på den rigtige tid derfor synes jeg det er fint at vi får præciseret det her om apotekets rådgivning på området så det støtter vi så er der oplysninger til lægemiddelstatistikregisteret og jeg vil gerne medgive at

dem der bruger mest medicin i danmark er vores kronikere

millioner kronikere i danmark og de skal

sikre at grupperne af

kronikere får den rigtige medicin for det kan godt flyde lidt rundt

derfor må jeg også rose ministeren for at

hvor man ligesom går ind og siger hvad er det for

disse patientgrupper har brug for

vigtigt med et lægemiddelstatistikregister som kan bruges af de rette myndigheder og det bliver lægemiddelstyrelsen der har det her jeg vil gerne meddele ministeren at vi nok bliver nødt til at præcisere lidt

dekryptering og så videre på det her område for det er også vigtigt

noget vi kommer til at beskæftige os lidt med men overordnet set synes jeg det er fantastisk

i socialdemokratiet tror vi ikke

at lave underafdelinger i supermarkeder med medicinsalg vi tror heller ikke

derved også risikerer at lukke de mindre apoteker apoteker i tyndt befolkede områder eller at det er en særlig god idé at store kapitalfonde skal ind og eje apoteker og derefter sløjfer al efteruddannelse af det personale der står og rådgiver borgerne som vi har set det i dele af sverige og i norge

det lovforslag l en hundrede og nitten

atten styk tror jeg vi er nået op på handler om at

behandlede lige før l en hundrede og atten for eksempel det her med registreringspligt ved onlinesalg dels

opfølgning på dele af apotekerudvalgets arbejde

lovforslaget men vi afventer udvalgsarbejdet det drejer sig særlig om det her forslag om at samkøre

lægemiddelregisteret med personregistre for at finde ud af

lave bedre statistik blandt andet for mennesker

lever med kroniske sygdomme

det kan være den rigtige vej at gå men vi vil gerne ligesom den

være med til at se på om alt er klokkeklart i forhold til hvilke data der kan køres sammen og hvordan sikkerheden er omkring det en anden ting er så at man vil fjerne bagatelgrænsen for rådgivning om det billigste præparat ude på apotekerne vi mener i socialdemokratiet at den dialog

har ude på apoteket med borgerne der køber medicin som udgangspunkt skal handle om patientsikkerhed først hvordan

i nogle tilfælde har vi altså også hørt tale om at forskellene mellem præparaternes priser kan være helt nede på tyve øre eller halvtreds øre og der synes jeg at man skal stille det spørgsmål

er det så det rigtige at fjerne bagatelgrænsen helt eller synes man en bagatelgrænse på op til tyve kroner er for stor jamen så kunne man måske gøre bagatelgrænsen mindre vi synes det allervigtigste må være at folk har tryghed ved de præparater de får med hjem og vi kan

har lavet i lægemiddelstyrelsen at rigtig mange borgere

at det er et par kroner dyrere alene af den årsag at man kender til det og er tryg ved at pillen er rød og ikke grøn vi er meget enige i at for borgeren er det selvfølgelig vigtigt at man kan

medicin og er orienteret om at det findes på markedet og at man lige så godt kunne tage den grønne pille som den røde pille hvis den er lige så god

om det så ikke er vigtigere at der er fokus på patientsikkerheden

at vi også i det store hele kan støtte forslaget men vi vil gerne

i medicin

og vejlede om de forskellige produkter

mest sundhed for pengene til gavn for den enkelte borger

og får udskrevet medicin skal lægen i dag skrive på recepten hvis man ikke skal substituere det på apoteket altså at man altid vælger det billigste produkt med den samme virkning

fru jensen

selv om der faktisk var det samme indholdsstof lægen måtte fluks stoppe for brug af præparatet og udskrive en ny recept

apotekerne foreslår præparatet

mange årsager jeg kan heller aldrig huske hvad jeg har fået sidste gang og det er ikke på grund af demens

uanset om lægen har skrevet at det ikke skal substitueres og uanset om der kun er tyve øres

mener jeg vi

jeg mener at man underkender lægen hvis

medicin men apotekeren kender

inde på det fjerner man den helt og det vil sige at man kan stå med nogle produkter hvor der er tyve øres forskel

mere nethandel hvilket er en god idé da nethandel bliver mere udbredt og ældre og handicappede

det må jo være det samme der skal foregå

apotekerne ophæves så apotekerne kan oprette håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder

vi

som vi kan se det i udkantområderne

jo lige så godt have liberaliseret det hele

medicin uanset om det er apoteker eller håndkøbsudsalg skal vi også sikre at de bliver tilgængelige for ældre og handicappede mennesker det vil sige at der er offentlige transportmidler dertil samt at man kan komme ind

i udkantsområderne er muligt at få sin medicin samt at der ikke så langt imellem apotekerne

modtage positivt men jeg vil gerne dykke ned i to ting som

der hvor der kan være problemer

meget i tråd med det den forrige ordfører også var inde på ophævelsen af de naturlige forsyningsområder som danmarks apotekerforening også beskriver i deres høringssvar kan afskaffelsen af dette betyde at vi får landsdækkende apoteker og det man selvfølgelig også kan have

er at der kommer nogle landsdækkende apoteker som kommer til at varetage

i hele landet og så er spørgsmålet hvilke konsekvenser det så vil få for de enkelte apoteker

for eksempel i udkantsområderne hvis man nu pludselig skal

til at konkurrere med håndkøbsudsalg fra et større apotek fra en af de større byer det er også den samme kritik som både pharmadanmark og danske regioner påpeger i deres høringssvar

er en udfordring at sikre at vi i hvert fald fastholder eller sikrer at apotekerne i udkantsområderne og de tyndt befolkede områder fortsat har deres eksistensberettigelse spørgsmålet er om man kan følge det

som kommer fra apotekerforeningen at man simpelt hen begrænser den frie etablering af håndkøbsudsalg til enten egen kommune eller nabokommuner således at der alligevel trods alt er en naturlig begrænsning

så man undgår en uhensigtsmæssig konkurrence

håndkøbsudsalg en konkurrence som i sidste ende måske kan få den konsekvens

de tyndtbefolkede områder simpelt hen må dreje nøglen om det er for mig at se et af de helt afgørende punkter

når man nu både ser sygehuslukninger og også har en diskussion

det præhospitale altså ambulanceberedskabet hvis man også skal se på at det lokale apotek også er ved at lukke ned jamen så er der

meget stor udfordring jeg tror ikke ministeren har den intention

meget vigtigt også at overveje hvilke konsekvenser kan være ved at ophæve de naturlige forsyningsområder den anden ting som jeg vil

er som dansk folkepartis ordfører jo også var inde på at det undrer

gentagne gange har set blandt andet i lyngby og så sent som i går aftes i

at sikre medicinhåndtering som netop sikrer at den ældre eller den yngre for den sags skyld

mange medicinpræparater faktisk får en vejledning i at tage præparaterne

tidspunkt og også sikrer at der ikke er præparater som har modsatrettede virkninger

i højere grad at samarbejde med de kommunale organer således at

en bedre medicinopfølgning således at

at den medicin der rent faktisk bliver givet også

virkningsfuldt som overhovedet muligt det problem er for

meget centralt og det håber jeg også at vi i den videre udvalgsbehandling kan få ministeren

at kigge nærmere på for det er en meget meget central problemstilling som

danske regioners udspil fra i fredags var inde på problemerne med danske regioners udspil er

at danske regioner ikke er i stand til at løfte den opgave der ligger i kommunalt regi og så får vi en diskussion mellem kommuner og regioner og nu sidder vi netop her i folketinget og kigger på apotekerloven så vil det

oplagt at se på den her problemstilling når vi har åbnet lovgivningen

som jeg sådan set stiller mig meget positivt over for så derfor er der en overordnet positiv tilbagemelding fra sf men i forhold til forsyningsområderne har vi en række spørgsmål som jeg håber at ministeren kan belyse senere og så håber

ministeren vil være med til at overveje om ikke vi

samarbejde med de kommunale institutioner eller måske

er der jo generelt tilfredshed med rigtig mange af punkterne og så kan der være noget man er en lille smule bekymret

eller gerne vil spørge ind til jeg synes det er rigtig vigtigt at vi har fokus på at der

også fra apotekerne at man snakker meget om

det er en af de ting jeg synes vi skal spørge

vores udvalgsarbejde tyve øre kan lyde af meget meget lidt men mange gange tyve øre kan godt ende med pludselig at blive til mange millioner så lad os spørge ind til det og se på det jeg er så ikke så bekymret for

det synes jeg også er et spændende tiltag apotekerne selv er faktisk meget opsat på at kunne fremstå langt mere kundevenlige

de får længere åbningstider at de får søndagsåbent noget af det man har været utilfreds med

ventetiden det har været åbningstiden og det muligheden for at handle uden for de almindelige åbningstider

til at stille nogle spørgsmål i udvalgsarbejdet og sluttelig

og præciseringer i apotekerloven som der har vist sig at være behov for og der

det er alt fra fastsættelse af regler for godkendelse af beliggenhed

medicinudleveringssteder med henblik på at fremme konkurrencen mellem apotekerne apotekerne kan således oprette håndkøbsudsalg og

og så er der måske noget af det mest centrale og det er en skærpelse af apotekernes informationspligt som følge af at apotekerne kun i seks ud af ti tilfælde udleverer det billigste alternativ til forbrugerne

som den foregående ordfører også har sagt siger at det er meget små prisforskelle

er tale om men ikke desto mindre

det være fint at få det tal op så det ikke er seks ud af ti men

risikerer at gå ud over den information som er vigtig og den information som man skal have

det ender men det virker bare for underligt at det kan være sådan

godt tænke mig at vi i det videre udvalgsarbejde

lige præcis den problemstilling her men uagtet hvad

det centrale helt klart at borgerne skal have den rådgivning som er

glæde sig over forslaget og også glæde sig over de fleste høringssvar er

det radikale venstre kan kun støtte op omkring det og så glæder vi os til

mange forslag jeg glæder mig til at besvare de rejste spørgsmål i udvalget jeg vil her til slut blot understrege hvad der er vigtigst set fra borgernes synsvinkel og det er for det første at lægemiddelstyrelsen nu af hensyn til patientsikkerheden får mulighed for at fastsætte regler om apotekers e handel og forsendelse af lægemidler

apoteket informere borgerne

som man måske i første omgang havde tænkt sig at udlevere i den forbindelse spørger fru liselott blixt hvad man kan sige til denne fru jensen

som blev nævnt og som absolut helst vil have det middel der for tre uger siden var det billigste svaret er at hvis det er et problem kan fru jensens læge til enhver tid sige at fru jensen skal have det som hun fik for tre uger siden og som han skønner er bedst for hendes helbred

endelig er der dette som mange har hæftet sig ved at apotekerne nu kan gå hinanden i bedene og oprette udsalg i hinandens områder det lyder jo som en brølende konkurrence og det lyder som om man kan tage kunderne fra hinanden

foreslå at vi alle tager det helt roligt i den forbindelse

vil apotekeren jo være ansvarlig for at ejeren af det forretningssted hvor håndkøbsudsalget eller medicinudleveringsstedet ligger

om forhandling af lægemidler

hvis man har udsalgssteder alt for langt væk for man er ansvarlig for det der foregår

at apotekeren jo skal betale et gebyr til udsalgsbestyreren for at forestå udleveringen det er fire kroner firs

derfor er sikker på at vi kan ende med bred enighed når nu embedsmændene og jeg

der var andre også lægeforeningen der

at man hvis en læge

den lægefaglige kundskab nemlig lægen kan insistere på at fru jensen får det som hun

når apotekerforeningen selv

satse på at blive en kæde som er landsdækkende og

til det siger jeg at det tvivler jeg meget på for som sagt skal farmaceuten jo altså holde øje med hver eneste enhed og der skal betales et gebyr og hvis vi har en rimelig dækning med apoteker hvad vi jo har og skal have så er der vel ikke en voldsom stor mulighed for at man kan tjene masser af penge på at lave udsalgssteder vidt forskellige steder i landet jeg tror at det realistiske er at der vil blive nogle udsalgs og udleveringssteder i forbindelse med

store handelsvarehuse hvor folk alligevel kommer og så vil man sige at

så er det praktisk at folk også kan få deres medicin der men hvorfor skulle man være interesseret i at etablere det i den anden ende af landet det tvivler jeg meget på

ud fra at man har nogle vægtige argumenter

ministeren tvivler på at det kommer til at ske

noget luftig lovgivning vi tvivler vel også på at

er ikke for at drage nogen paralleller i øvrigt men men vi bliver vel nødt til

at lave en lovgivning som er holdbar også selv om der skulle ske noget som ministeren i den nuværende situation tvivler på

skal være lovgivning som er sådan

gerne være en som giver nogle rammer og de rammer

nemlig serviceringen af borgerne hvordan gør vi det lettere for borgerne at få medicinen udleveret så borgerne ikke skal rende så langt det er det der er det afgørende så kan det godt være at man inden for branchen har en bekymring

nogle der bliver for stærke og så videre det er da naturligt at man har sådan nogle tanker i en branche men skulle vi nu ikke tage at se det hele fra borgernes synsvinkel skal vi virkelig på grund af

branchebekymring tage valgmuligheden fra borgerne det synes jeg altså ikke men det er måske også fordi jeg er liberal og det er herre jonas dahl ikke

at lovforslaget henvises til sundhedsudvalget hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

nogle nye positive muligheder for ansættelse af præster som den nuværende lovgivning hidtil ikke har givet mulighed for det vil med vedtagelse fremover blive muligt at tage yderligere hensyn til teologiske mindretal og deres ønsker om at ansætte en bestemt præst i dag kan der kun ansættes præster i tjenestemandsstillinger

vil også overenskomstansatte præster

mulighed for at blive ansat med det krav at der er tale om stillinger der rækker ud over en år og at beskæftigelsesgraden mindst svarer til halvtidsbeskæftigelse lovforslaget giver også mulighed for at øge mobiliteten blandt præsterne og det er et længe næret ønske fra flere parters

ni og halvfems havde en arbejdsgruppe udarbejdet forskellige forslag til mobilitetsfremmende foranstaltninger men på daværende tidspunkt

var der ikke opbakning fra landsforeningen

menighedsrådsmedlemmer og derfor kom der ikke noget positivt resultat på det tidspunkt holdningerne har heldigvis ændret sig siden århundredskiftet for nu fremgår det tydeligt af næsten alle høringssvar at man synes det er en god idé at der nu gives flere og bedre muligheder for at præster kan skifte fra et pastorat til et andet betinget af at det ansøgte pastorat har tre eller flere præstestillinger der er mange hensyn at tage i

ansættelsen af præster og vigtigst er vel menighedsrådets deltagelse menighedsrådets kaldsret har altid været af afgørende betydning og det

kirkeministeren ikke kan ansætte en ansøger som ikke er omfattet af menighedsrådets indstilling

kan biskoppen aftale med menighedsrådet at der kan foretages ansættelse af en præst uden menighedsrådets medvirken såfremt præsten tilhører en af de i lovforslaget fem beskrevne grupper i venstres synes vi at denne udvidelse af ansættelsesmulighederne er positiv og i forbindelse med

at man kan være med til at løse op for eventuelle konflikter som er opstået mellem præst og menighedsråd der findes ikke i den gældende lovgivning nogen gode muligheder for at løse sådanne konflikter men med de forestående ændringer

gives der nu redskaber og muligheder for at

smilebåndet under læsningen af dagens

men ændringerne fylder næsten ti sider i bemærkningerne jeg siger ikke at ændringerne i sig selv ikke er fornuftige men de er altså også et bevis på at det haster med at få en mere samlet udredning af de kirkelige forhold få vasket dele af lovtavlen ren

folkekirken dens indretning virke drift og øvrige forhold og når der i lovforslaget henvises til den folkekirkelige frihedslovgivning kalder det altså på

hos mig jeg ved godt at frihedsbegrebet for eksempel henviser til medlemmernes adgang til at løse sognebånd visse muligheder for at anvende en anden autoriseret liturgi end vanlig og et hensyn til at et teologisk retningsbestemt mindretal i et vist omfang skal tilgodeses

vi lovgiver og regelstyrer i detaljer i en sådan grad at menighedsråd der kan genkende begrebet frihedslovgivning de har ikke meget frihed til noget som helst og de oplever et stigende pres med mere administration

de skal overholde nogle frister og der er færre midler til nye aktiviteter

de først skal spørge dyre konsulenter så

en kirke som vi som stat skal understøtte jævnfør grundloven og det sætter jeg jo personligt pris på hvad

det tror vi socialdemokrater at vi bedst kan ved at få igangsat en modernisering

på en bred og grundig udredning

og en der ikke øger befolkningens herunder også ikkemedlemmernes kritik af folkekirkens forhold men en sådan udredning

også hellere forholde mig til indholdet i dagens lovforslag efter min lille

socialdemokraterne går jo ind for en rummelig folkekirke og vi er enige i at ansatte præster provster og biskopper ikke alle skal være ens de skal repræsentere den bredde der er i den grundlovsbestemte trosretning i kirken den evangelisk lutherske tro

bedre kunne være til hvis de gik ud af folkekirken så det er en meget stor og kraftig opfordring til at holde sammen på den bredde der er

fint støtte bedre muligheder for mobilitet det vi andre steder kalder jobrotation for præster uanset aflønningsform

kan aftales helt lokalt men hvorfor skal man have været i job i ti år før man får den rettighed det synes jeg faktisk er lang tid det er to og en halv valgperiode for menighedsrådet før en præst faktisk kan flytte sig hen et andet sted medmindre der

konflikt jeg synes da sådan set hvis man har lyst til at bytte hvorfor kan man så ikke ligesom i andre fag gøre det uden at der skal være dybtgående konflikter og

i øvrigt en stor ros til landsforeningen af menighedsråd der faktisk har sagt ja til det med at man kan flytte

er raget lidt uklar med menighedsrådet eller omvendt det kan være et menighedsråd der er raget lidt uklart med sin præst jeg synes det er meget fint at landsforeningen selv skriver at de gerne vil udvise ny solidaritet mellem menighedsrådene

er rigtig godt men mobilitet og jobrotation skulle også gerne kunne bruges til udvikling og ikke kun ske fordi man er kørt træt af hinanden

så har jeg et enkelt spørgsmål som jeg nok også skal stille i udvalget og det er når et teologisk retningsbestemt mindretal i et menighedsråd skal tilgodeses hvad så hvis det mindretal bortfalder ved et valg og vil der fortsat være hjørner i

som kan vetoes af et enkelt menighedsråd i et pastorat

udvalgsbehandlingen stille nogle af de spørgsmål

også bede om en oversigt over hvor mange regler og alt muligt andet vi faktisk

men konklusionen til de andre ordførere og til ministeren

vi er positive over for l en hundrede og seks og tyve om end vi hellere havde givet kirken en lovpause for at få en endnu større udredning og den må så vente til vi selv kommer til

nemlig kaldsretten for menighedsrådene

ikke at

for det enkelte menighedsråd og at man derfor ikke bare sådan lige kan

smilebåndet jeg har overhovedet

beskriver de dilemmaer der er her mellem netop muligheden for at

en stilling et sted så her taler vi altså om nogle særlige situationer og derfor synes jeg

anno to tusind og elleve

ansættelsesvilkårene

meget meget stærkt signal at præsteforeningen og

det viser i hvert fald nye toner og

og begrebet den rummelige folkekirke kan man somme tider blive en smule betænkelig ved det skulle nødigt overskygge den kendsgerning at folkekirken er en kristen kirke eller er en evangelisk luthersk kirke hvor rummeligheden ikke skal blive mere rummelig end at folkekirken skal være fastholdt af bekendelsen til jesus kristus og således forkynde evangeliet efter mange års beskæftigelse med folkekirken og det kirkelige sprog bliver man nemt mistænksom men jeg må tilstå at jeg ikke har fundet ting i dette forsøg på at sikre og fastholde

rummeligheden i folkekirken som jeg har fundet anledning til at stikke kniven i jeg finder det for det første rimeligt at man søger at sikre at også præster af en teologisk observans som ikke nyder flertallets bevågenhed eller har magten i folkekirken i ryggen har mulighed for at få ansættelse som præst i folkekirken jeg mindes kun alt for tydeligt hvordan tidehvervspræster i nitten

trediverne og siden blev holdt ude af embedet af magtfulde kirkeligt korrekte menighedsråd jeg finder det rimeligt at også de upopulære kan få embede jeg finder det for det andet rimeligt at præster som er kommet på kant med et menighedsråd har mulighed for at få et andet embede så der er anden løsning på konflikten end afskedigelse flere sørgelige sager i nyere tid handler om at hæderlige præster er blevet slagtet af misundelige kollegaer eller magtfulde menighedsrådsformænd og afskedigede på en beskæmmende og urimelig måde jeg tænker på både christianshavn odense og nordjylland det er godt

i et andet embede jeg finder for det tredje ikke noget urimeligt i muligheden for øget mobilitet blandt præster jeg har ganske vist en dyb mistillid til begrebet mobilitet en sognepræst i folkekirken han eller hun skal ikke være mobil men trofast og udholdende han eller hun skal blive siddende i sit embede og således etablere en dyb og varig forbindelse til sin menighed det er ganske ligesom med et ordentligt ægteskab man løber ikke ad pladsen på den anden side kan der naturligvis opstår forhold som gør det rimeligt at skifte sogn og i sådanne tilfælde er det godt at muligheden findes det vil vi ikke nægte kort sagt trods en ærlig vilje til kritik har vi ikke fundet ting som vi vil sige nej til og vi slutter derfor med at sige ja til dette forslag om ansættelse i stilling

det er jo fint at man med det her forslag øger fleksibiliteten og mobiliteten i forhold til præsterne i folkekirken og at man øger friheden i forhold til valg af præst jeg tror faktisk at man kan afværge mange hårdknuder og andet skidt ved at give biskopperne mulighed for at rykke rundt med brikkerne om jeg så må sige

det er dejligt at kirkeministeren har lyttet til høringssvarene og

af forslaget så sf kan støtte forslaget men inden jeg går ned af talerstolen

nødt til at sige at jeg synes det var en meget meget interessant ordførertale som fru karen j klint fra socialdemokraterne holdt og jeg synes det kunne være rigtig fint hvis vi kunne skabe en bred enighed om at kigge på regeljunglen som bestemt ikke er blevet mindre i folkekirken de senere år men

ganske centralt for den danske folkekirke

rygrad at man kan tage hensyn til hinanden som kristne mennesker

i denne rummelighed og vi må konstant mindes om

fra folkekirken der også er et væsentligt grundlag for vores samfunds måde at være opbygget på

i den folkekirkelige rummelighedsforståelse at man

mindretal og vi finder det derfor helt naturligt at vi i den nuværende situation hvor flere

naturligvis også kan tage det hensyn i sammenhæng med

mobiliteten er rummeligheden og friheden inden for bekendelsesgrundlaget jo ganske afgørende

jeg vil da også håbe at vi under udvalgsbehandlingen kan komme lidt nærmere ind på hvad fru karen j klint mener med det

central del i vores folkekirke jo er forkyndelsesfriheden og altså sikkerheden for at man ikke sådan bare

som man mener de skal udlægges

mulighed for selv at have sin præst og så det at man altså har en forkyndelsesfrihed

konflikte al den stund at kaldsretten jo er forbundet med ansættelsen mens forkyndelsesfriheden

er forbundet med at have stillingen

en konflikt opstå i det tilfælde hvor kaldsretten blev udvidet til sådan at være løbende så lad os drøfte nærmere hvad fru karen

central problemstilling og jeg synes ikke den er så ligetil

er fanget ganske centralt mellem menighedens mulighed for selv

det kan jo være af hensyn til præsten men det kan sådan set også være af hensyn til

og derfor synes jeg naturligvis at vi skal respektere

traditionelt gør følger folkekirkens egne ønsker også på det her område jeg mener også det er

model der er ganske god netop fordi den giver den her mulighed for mobilitet men dog sikrer at vi fastholder at det kun er når menighedsrådene godkender det at det kan ske i de længere perioder

helt andre forhold i folkekirken der

over en år og derfor synes vi også at denne model er udmærket så ud over

at vi gerne vil lytte til folkekirken selv som vi i dette tilfælde mener er ganske godt repræsenteret af netop præsterne og menighedsrådsmedlemmerne

mener vi også det er en saglig løsning der tager hensyn hensyn til netop kaldsretten rummeligheden

arbejdsmiljø og miljø for præster i folkekirken mere præcis skal det udvide muligheden for at tage hensyn til teologisk retningsbestemte mindretal i pastoratet og skabe øget mobilitet blandt præster det har en noget teknisk karakter men det har til hensigt at understøtte den folkekirkelige rummelighed ofte benævnt som den folkekirkelige frihedslovgivning ja det er store ord

nemlig mange regler i kirken som også en tidligere ordfører har nævnt vi i radikale venstre mener principielt at folkekirkens rummelighed er et kendetegn for folkekirken og et gode der skal værnes om vi ser det her lovforslag som et sympatisk forslag

gældende lov kan give præst og menighed bedre vilkår og

at jeg må sige at det er lidt spinkelt

på de ganske få ændringer

gældende lov giver mulighed for at tage hensyn til teologisk retningsbestemte mindretal i pastoratet det kan omfatte sager

om ansættelse af sognepræster på tjenestemandsvilkår

og seks og tyve vil udvide det til også at omfatte sager om ansættelse af præster på overenskomstvilkår i pastorater med flere præstestillinger og så er der nogle flere kriterier som jeg ikke behøver at liste op

handler om øget mobilitet blandt præster når bestemte kriterier ligeledes er opfyldt det

vi i radikale venstre vil kunne hjælpe til med at forhindre en del af de konflikter som vi ser en del af i disse år de skyldes meget ofte samarbejdsproblemer på den arbejdsplads som folkekirken jo også er så det ser vi også som et rigtig positivt tiltag der er et enkelt spørgsmål som må diskuteres og opklares

løbet af udvalgsarbejdet

peger på det forhold at en præst bliver flyttet til en ny menighed med flere stillinger og der er nogle uklarheder i lovforslaget om hvorvidt der gives hjemmel til

venstre mener at flytning alene bør ske hvis alle interessenter menighedsråd biskop og præst er involveret alle må være med til at

en sådan beslutning det kan være det kun er mig det er uklart for men under

vil jeg i løbet af udvalgsarbejdet

opklaret om alle interessenter også er dækket ind som medbestemmende vi er positive

rigtig diskutere for det kan man jo se forskelligt på jeg latterliggjorde ikke noget her men

og de muligheder der ligger

gælde for overenskomstansatte præster

er omfattet af læresagsreglerne det har vi også

er en væsentlig forbedring

men mere i den procedure

der skulle være overenskomstansatte præster det giver jo så hver gang en høring og det giver hver gang nogle andre ting og hvis vi kigger på teksterne her

folkekirken i stedet for at vi laver noget

og så skal vi hele tiden ulejlige med ny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

genopretning af dansk økonomi fra maj to tusind og ti hvor det jo blev aftalt at gennemføre en omlægning af elevstøtten sådan at den aftager i takt

baggrunden for lovforslaget er at der er stigende udgifter til den statslige elevstøtte samtidig med at forældreindkomsten er stigende og formålet med lovforslaget er at målrette støtten til de elever der har størst behov for støtte under finanslovforhandlingerne i efteråret blev det oprindelige forslag ændret for at imødekomme et ønske fra organisationerne om at støtten tildeles på baggrund af husstandsindkomsten og ikke

det betyder at for elever med samlevende forældre eller gifte eller ikkesamlevende forældre vil elevstøtten som nu blive beregnet ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag men for elever hvis

forældre er separeret eller ikke gift og har forskellig bopæl foreslås det her at elevstøtten beregnes ud fra indkomsten

eleven har bopæl og denne forælders eventuelle samlever formålet med dette

at sikre at den støtte der tildeles afspejler den reelle indkomst i elevens

også i forbindelse med finanslovforhandlingerne blev det oprindelige forslag ændret sådan og det er vigtigt at det gældende niveau for elevstøtten for årsindkomster op til sekshundrede og titusind

bevares det kan lade sig gøre da det med lovforslaget forventes at antallet af elever der skal have den maksimale støtte

det foreslås som hovedregel at det er forholdene ved kursets begyndelse der er afgørende for tildelingen af elevstøtten

vil alene kunne søges om genberegning af beløbet efter kursets begyndelse hvis en forælder eller en eventuel samlever dør i løbet af støtteperioden eller hvis elevens forældre får bevilling om separation eller skilsmisse samtidig foreslås loven ændret sådan at bestemmelsen om reduktion af indkomsten for hver af elevens søskende

af elevens forældre eller bopælsforælderen og dennes eventuelle samlever

barnet ved kursets begyndelse er under atten år og har samme bopæl som

til elever der aldrig har haft bopæl hos

forældre og elever der er anbragt uden for hjemmet også i de tilfælde hvor en forælder går bort og eleven ikke har haft kontakt til den anden forælder og dennes eventuelle samlever igennem en lang årrække kan undervisningsministeren efter ansøgning godkende at der ses bort fra den længstlevende forælder og yde maksimal elevstøtte

eleven alt i alt må jeg sige at jeg synes at det der er kommet ud af forhandlingerne

god lovgivning og jeg vil gerne takke organisationerne for

om dette lovforslag som jeg nu har fremstillet og det er ikke så indviklet som jeg nu har

det er faktisk mere enkelt og det er når galt skal være havde jeg nær sagt et godt lovforslag

der er bestemt også grund til at takke ministeren for meget stor lydhørhed under lovforberedelsen sådan at det lovforslag vi i dag behandler har venstres fulde støtte

ordfører ikke anerkender at der her er tale om at forældre der

husstandsindkomst får lov til at betale noget mere end de tidligere har gjort det

jeg men jeg forstår ikke at socialdemokratiet angriber netop det punkt når der er tale om at mennesker med middelindkomster og lavindkomster får mulighed for at sende deres børn på efterskole

hvordan kan socialdemokratiet stå

at forældre der har godt råd skal betale noget mere så vil jeg gøre opmærksom på

har været sådan at forældreindkomsten er steget

og at husstandsindkomsten

men jeg kan heller ikke forstå argumentationen

man kan sige at det er blevet dyrere at gå på efterskole det er det selvfølgelig så mange andre ting er blevet dyrere men det har overhovedet ikke afholdt eleverne fra at søge efterskole så det argument holder jo ikke når jeg synes at lovforslaget er

som kommer til at betale mere hvorimod alle andre er friholdt det forstår jeg også at socialdemokratiets ordfører

vedtage i maj to tusind og ti og det giver derfor sig selv at vi vil stemme for det men først vil jeg synge en lovsang for de frie skoler i en situation hvor folkeskolen står stadig svagere på grund af den reformpædagogik der siden nitten tresserne har forvandlet en saglig og kundskabsorienteret skole til et ideologiserende projekt tydeligt markeret i den blå betænkning og ført ud i livet ved loven af nitten fem og halvfjerds er privatskolerne eller de frie skoler blevet stadig mere nødvendige godt at de findes godt at de er en mulighed jeg ser nu at en række ligestillingsfanatikere med tilhold i venstrefløjen stiller forslag om en ændring af folkeskolen som skal ophæve eller bortmanipulere forskellen på de to køn på dreng og pige så det i fremtidens skole skal være fælleskøn og ikke maskulinum og femininum

jeg siger på denne baggrund at de frie skoler

er mere nødvendige end nogen sinde som alternativ til det ideologiske tøjeri med disse ganske få bemærkninger siger vi ja til forslaget det afgørende

er og bliver støtten til de frie skoler de er uundværlige i det danske folk der er lige afhængig af familiens eksistens og af børnenes ordentlige oplæring

har i den grad holdt for der er kun godt at sige om efterskolernes indsats i forhold til at løfte den fem og halvfems procents målsætning som vi jo lige nu er uhyggeligt langt fra at nå og

et af regeringens eneste svar er besparelser og besparelser

også noget med supermarkeder men ellers er det besparelser og derfor kan sf ikke støtte det her forslag som uanset hvordan man vender og drejer det er udtryk for en besparelse på

det er ganske hensigtsmæssigt at man tager hensyn til den reelle situation som barnet kommer fra altså

det giver jo et mere reelt billede af om der er behov for elevstøtte

generelt det er nødvendigt

mere mod dem der har behov for det så er

mod at vi til gengæld sikrer dem der har sværere ved det derfor synes vi også det er udmærket at den

at betyde at de husstandsindkomster

røres af de justeringer der er lavet i genopretningspakken

netop målretter støtten mod dem der har mest behov for det og det mener vi er en ganske udmærket måde at prioritere

efterskolerne vi forstår egentlig ikke hvorfor man ønsker at spare på noget som fungerer

jo nogle skoler som i den grad er med til at løfte opgaven med at få fem og halvfems procent af en ungdomsårgang

havde man jo ikke behøvet at lave de her massive nedskæringer som vi nu oplever over hele linjen

ansvarlige vko partier

bakker op om dette forslag som jo ganske rigtigt er en imødekommelse af nogle ønsker fra efterskoleverden hvor man blandt andet har peget på at det

man fortsat skal tage forældrenes forsørgelsesforpligtelse meget alvorligt til det fyldte attende år

også efterskolerne skulle bidrage til genopretningen af dansk økonomi efter at den internationale økonomiske krise havde ramt os

konstruktiv dialog med efterskoleforeningen derfor skal der også fra min side lyde en

forligspartierne bag aftalen fordi

i forhold til at kunne imødekomme

der konkret var i forlængelse af den nødvendige besparelse lad mig så vende mig til den anden side af salen

at oppositionen får flertal og dermed fik magt som den har agt

i det ganske danske land der er jo intet som oppositionen på noget tidspunkt har ønsket at drøfte i forhold til økonomisk ansvarlighed det er jo faktisk sådan

kan levere en ydelse til de unge og til de unges forældre

faktisk gerne selv bidrager og betaler

indkomster på under sekshundrede og titusind kroner ikke bliver berørt af besparelserne det er jo faktisk lidt forunderligt og også en anelse hyklerisk at høre oppositionen tale om at man ikke vil være med til at nogle

skal på efterskole og hyklerisk er det jo

netop de høje indkomster

faktisk tale om at man frivilligt

et stærkt fællesskabsstøttet tilbud i uddannelsesverdenen nemlig efterskolerne jeg sætter stor pris pris på efterskolerne jeg underkender på ingen måde

som de gør for eksempel i forbindelse med

rekruttere fra andre grupper end de traditionelt har gjort jeg vil også gerne benytte lejligheden til

det element således at også efterskolerne kan medvirke til at sikre kendskabet og udbredelsen af de

unge helt overordnet vil

det er sådan at en gennemsnitlig lo familie

har haft en klar gevinst af den skattepolitik og økonomiske

som regeringen har ført men jo også er fuldkommen afhængig af at der i fremtiden er de job som stabiliteten i dansk økonomi sikrer derfor er det jo spil for galleriet når man fra oppositionens side lover at man kan gøre alt meget bedre end regeringen uden at det kommer til at ramme nogen for dem det kommer til at ramme er de private virksomheder og det er altså dem der leverer de arbejdspladser

skaber den velstand velstand

at jeg finder det en lille smule pudsigt at man kollektivt vælger at stemme imod et lovforslag som man under andre omstændigheder for så vidt at det

været ændret økonomi i finansloven givetvis ville have bakket op om for det er jo sjældent hos oppositionen at man møder den stærke modstand imod

eller opsplittede familier mere end de øvrige der har man traditionelt større betænkelighed

henvises til uddannelsesudvalget

er venstres ordfører fru ellen trane nørby

rigtig mange med en anden baggrund

i dag er det tal reduceret til en tredjedel til gengæld kommer

studie og i to tusind og ni

arbejde og studere i to tusind og et var det tal kun titusind

mindst en ungdomsuddannelse mens kun to og halvfjerds procent af drengene med en anden etnisk herkomst

indvandrere i arbejde og integrationen er blevet styrket ved at langt flere unge indvandrere og efterkommere

tyve procent af de tyve til fire og tyve årige med indvandrerbaggrund en videregående uddannelse

hele en og tres procent var i to tusind og ni i

en ikke vestlig oprindelse er hele halvfems

ikke er blevet lige så godt integreret

værdier ikke er bærende

forældre står uden for arbejdsmarkedet

dag holdes hjemme

være hægtet af undervisningen vi ved alle sammen hvor

at man får en god første skolestart

hundrede og fem og tyve handler om at sikre at

hundrede og fem og tyve

at socialdemokraterne

udspil igennem den senere tid

nok

et lidt unødvendigt leje i

at at sikre at børn også omgivet af sociale problemer kan komme i vuggestue og

meget god fantasi for at kunne forestille sig at to forældre som ikke engang selv behersker det danske sprog vil være i stand til netop at

og det betyder at de også vil få den sproglige stimulering der er nødvendig hvis de skal kunne integreres i det danske samfund

når der overhovedet startes en grundlovsdiskussion

komme i vuggestue og børnehave i et samlet pædagogisk tilbud og på grund af de samlede sociale

at vi har nogle børn og unge der vokser

med meget massive sociale problemer som risikerer isolation og som på grund af det ikke får

i skolen med samme forudsætninger som deres jævnaldrende jeg bliver nødt til at anholde at vi søger noget figenblad for at stemme imod

for at deres børn kommer i dagtilbud jeg synes det er dybt

undskyld mit sprogbrug paradoksalt og absurd at man kan hjemmeundervise et barn som man

lever op til grundloven og at fru mette frederiksen ikke har noget problem med at bryde grundloven vi har i venstre meget stor respekt for grundloven og når der er en juridisk vurdering som siger at sprogundervisning og sprogstimulering i høj grad

også kunne finde sted forskellige steder så følger vi selvfølgelig de forskrifter når vi udformer

i lovforslaget som jeg jo kan forstå at socialdemokraterne ikke ønsker at sikre at de

nogle de kan blive sprogligt udfordret af nogle de kan spille fodbold sammen med nogle de kan komme til når de har problemer så det

muligheder for alle børn og unge er det vigtigste politiske mål for os socialdemokrater desværre er der endnu langt til målet selv her i danmark

sociale baggrund og deres etniske ophav spiller stadig væk en alt for stor rolle når det gælder uddannelsesvalg og muligheder i livet i det hele taget for flere år siden

vi derfor at børn hvis normale udvikling er i fare skal have ret til at komme i vuggestue og børnehave

også børn hvis sproglige udvikling er i fare vi tror på at dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet er en både god og nødvendig ramme for udsatte børns hverdag

desværre uden den samme sociale profil og desværre uden det nødvendige perspektiv for både børnene og deres familier lad mig gå til problemerne i lovforslaget med det samme

tvinges til at gøre forældrenes økonomi ringere hvis samarbejdet med familien ikke er godt nok det er i vores øjne en primitiv automatik som vi ikke tror vil gavne

samme regler bør selvfølgelig gøre sig gældende for gruppen af

at tilbuddet kan etableres som hjemmeundervisning vores ønske er jo netop

det er vigtigt tror vi at børnene ikke alene

vi får brudt den risiko der er for isolation når man vokser op omgivet af massive sociale problemer

kun kommer til at gælde børnehavebørn vi vil gerne have de mindste med

i folketingssalen og stemt ned af både

den starter nemlig med det samme et barn kommer til verden og den grundlæggende sprogforståelse etableres jo langt tidligere end det tredje år

at indsatsen omkring nogle af de mest udsatte børn med etnisk minoritets baggrund som har svært ved at beherske danske sprog

virker det forkert at tilbuddet til

det kan jo være at problemerne i familien problemerne omkring barnet

danske børn og børn med etnisk minoritets baggrund selvfølgelig sidestilles

hvilken social indsats vi skal adressere og igangsætte i vores samfund men omfanget af sociale problemer

der lever i isolation der er også

sproglige kompetencer der er også danske børn som burde komme i vuggestue og børnehave men som ikke kommer det

et samlet socialpolitisk fokus på hele familien

selvfølgelig som kommune igangsætte en § halvtreds undersøgelse

have løst de sociale problemer ingenting har endnu kunnet overbevise mig om at man får løst grundlæggende sociale problemer ved at gøre mennesker fattigere og der er heller ingen evidens eller dokumentation for at det skulle forholde sig sådan

derfor risikerer

her bare endnu en gang at være tom symbolpolitik som

jeg der egentlig ligger i det her lovforslag fred være med det

sanktioner

man straks laver en § halvtreds

lyder det ikke en lille smule voldsomt at man nu vil tvangsfjerne et barn fordi det

i den offentlige debat og jeg er kun i den debat

der er omgivet af nogle af de problemer som forslaget her forsøger at adressere og løse det gælder desværre også danske børn

du heller ikke hørt mig sige

intet kunne ligge mig fjernere

man selvfølgelig skride til det vi kalder en § halvtreds undersøgelse ifølge serviceloven og derefter vurdere hvad der så skal ske med barnet

jeg

nødt til at tvangsfjerne børnene fra hjemmet hvis forældrene ikke makker ret lad den så ligge så synes jeg igen at fru mette frederiksen snakker udenom

har manglende danskkundskaber det er der vi går ind og kigger jeg er med på at der er rigtig mange udsatte børn

udsat for meget omsorgssvigt

jo komme ind og få en socialpædagogisk friplads det her forslag handler om

og derfor vil klare sig rigtig dårligt i skolen og derfor går vi ind og siger hvis forældrene ikke vil samarbejde

skal det være muligt at sanktionere dem for at få dem til at gå med ad frivillighedens vej så jeg synes

lige nu kigger vi på sprog og

og dermed mene at man så skal tvangsfjerne et barn det synes jeg godt nok er en drastisk sanktion

kunne ende med at man anbringer barnet uden for hjemmet det vil jo altid kunne

i yderste konsekvens ikke ønskværdigt ikke at det er noget vi skal stræbe efter ikke at det er noget man skal true forældrene med ikke at det er noget der skal hænge som

indsats men den yderste konsekvens i vores socialpolitiske arbejde

hvis de sociale myndigheder vurderer

trivsel er så meget i fare at forældrene ikke kan overlades den opgave at være forældre i hvert fald ikke på fuld tid

den yderste konsekvens jeg håber vi aldrig nogen sinde i danmark får et samfund hvor det vil være sådan

ligge mig fjernere men den yderste konsekvens når vi igangsætter en social indsats

at samfundet træffer det valg at man bliver nødt til at anbringe barnet uden for hjemmet

at indsatsen omkring barnet bliver helhedsorienteret og ikke alene har et fokus på sprog for det er kun en lille del

på grundlovens bestemmelser

tilhører jeg ikke et regeringsflertal

jeg mener altid at der skal stå respekt om grundlovens bestemmelser

iværksætte en tilstrækkelig social indsats

undervisningspligten jeg forstår at

sin vurdering af at man bliver nødt til at tillade hjemmeundervisning

om at man skal kunne forpligte forældre til at

gøre med undervisningspligten det har at gøre med om vi er i stand til at igangsætte den nødvendige sociale indsats

frederiksens juridiske

løse det problem at mange tosprogede elever ikke

forpligte forældre til at sende børn i vuggestue og børnehave altså søge om optagelse i dagtilbud

er om vi skal styrke den forpligtelse om det skal laves som en

må det alt andet lige være fordi jeg har ret hvis man tolker

skal forpligtes til at komme i vuggestue og børnehave som en del af en undervisningsstamme

hvis man i stedet betragter det som en social indsats og dermed lægger bestemmelserne i serviceloven og ikke betragter det som en del af undervisningspligten

som et tilbud der er sammenligneligt med undervisningspligten

at hjemmeundervise børn som man i et ghettoudspil ønsker at få i vuggestue og børnehave

de sociale myndigheder vurderer vil have rigtig godt af at komme i vuggestue og

selvfølgelig også en anden kraft som samfundet sætter ind i forhold til at sikre barnets tarv og det er jo egentlig at

mulighed for netop at kunne stille de her pladser til rådighed

muligheden for at man nu kan sige

forældre ikke magter opgaven kan vi som samfund sikre får en ordentlig sproglig

tydeligt at man leder efter figenbladene for at undgå

dybest set selv har ment gennem længere tid

at andre forældregrupper skal betale

lave indtægter

sig gældende for en stor del af de familier som

den samlede regning når ens børn kommer i vuggestue eller børnehave hvis vi først begynder at gradbøje det

mener jeg at vi anfægter

jeg tror man skal være meget fantasifuld

at møde andre jævnaldrende

familier som jo har ret til en økonomisk eller social

det for alle andre forældre selvfølgelig

eller friplads

sige at jeg synes der er så mange forkerte

dybt problematisk at man kan hjemmeundervise

børn som man egentlig gerne vil have ud af en mulig isolation og jeg synes det er forfejlet at forslaget kun gælder børnehavebørn når vi ved der også er

det er forkert at tilbuddet bortfalder blot fordi forældrene kommer i beskæftigelse jeg synes som sagt at både den økonomiske sanktion og princippet om at det for nogle skal være gratis er forkert så målet om at børn omgivet af sociale problemer skal

forslaget især ikke som det er udformet her

med og den støtter jeg fuldstændig og

det er utroligt at vi ender med

diskutere penge hvem der skal betale og hvem der ikke skal betale

hvad er det egentlig der er kernen i det her forslag kernen i det her forslag er at alle skal have mulighed for at tage en ungdomsuddannelse det er det vi altid snakker om vi har et mål om at fem og halvfems procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse

en forudsætning for at komme godt igennem uddannelsessystemet

kan sproget punkt en er også at man kan fungere i et system som skolevæsenet og der må man altså sige at udgangspunktet

ungdomsuddannelse derfor siger vi ja til forslaget her

familier som har nogle specielle udfordringer

nu engang hjælper dem igennem resten af livet det forstår jeg ikke at

andre udfordringer end kun lige sproget det kunne være

nogle helt andre ting der spillede ind i forhold til at det er svært at komme i en daginstitution

vi skal da være åbne over for at der kan være børn der har andre udfordringer end kun lige sproget og derfor kan

en stor fordel for det enkelte barn det skal vi da være åbne over for det kommer bag på mig at der bliver tordnet sådan imod at man laver noget lovgivning der er fleksibel så børnene hvis de har

at blive undervist i hjemmet vi forstår simpelt hen ikke

en daginstitution og det hilser vi meget meget velkommen

beskytter deres børn imod det danske samfund

dybt forfejlet at have den tankgang

jo vigtigt at de ikke i en mærkelig form for kærlighed til deres børn holder deres børn uden for det danske samfund og når børnene så starter på deres uddannelse

store problemer så vi er utrolig glade for at det her forslag er kommet vi er også glade for at

en evaluering i to tusind og tretten

står at vi skal evaluere kommunernes implementering og jeg forventer selvfølgelig også at vi skal evaluere virkningen af forslaget her

der har været de her kompetencer til stede

som vi også synes er et rigtig godt socialt

de børn som ellers ville stå i en helt anden situation når de starter i

slet ikke nogen tvivl om at der er nogle gode intentioner bag det her forslag men der er altså også nogle særheder i forslaget synes vi fra

ikke kan støtte det

blandt andet ikke fordi vi er så inderlig imod den sanktion som man vil tage i brug over for familierne der ikke makker ret nemlig at man vil fratage dem børnefamilieydelsen

vil jeg godt påstå som nogen sinde er blevet bedre stillet fordi man

forældrene fattigere

som sagt at der er gode intentioner bag forslaget

ganske fornuftigt at man vil sikre sprogstimulering af ethvert barn i tre års alderen

måtte have behovet og derfor er det også en stor fejl eller måske en mangel i forslaget at det ikke omfatter etnisk danske børn som måtte have behov for sprogstimulering hvorfor skal etnicitet dog være afgørende for indsatsen og hvorfor stopper tilbuddet hvis forældrene kommer i arbejde stopper børnenes sprogproblemer så som dug for solen eller hvordan forholder det sig

de yngre børn som måske i langt højere grad er

tre seks års alderen som vi jo ved for halvfems pcts vedkommende allerede er i daginstitution i dag så selv om

nogle særheder i forslaget der gør at vi i hvert fald ikke

en daginstitution eventuelt under fripladsordningen eventuelt ved at man nu har en indkomst i

ikke også at nogle af de problemer der er nogle gange skyldes

at barrieren i forhold til at sende sit barn i daginstitution skyldes nogle kulturelle traditioner og vaner

faktum at det er lidt sært

på læring udvikling og almen dannelse

at den enkelte elev tilegner sig færdigheder der gør hende eller ham i stand til at fortsætte på en videregående uddannelse efter endt grundskoleforløb nogle børn nogle ganske få børn får en særdeles svær skolestart idet de fra starten er bagud på danskkundskaber de har gået hjemme hos mor uden

kendskab til dansk sprog og danske normer det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt og derfor skal dette forslag ses i det lys at give disse børn med et andet modersmål end dansk muligheden for at få en god start på et meget vigtigt folkeskoleforløb disse børn skal hvis en sprogtest viser manglende færdigheder deltage i et obligatorisk dagtilbud på tredive timer om ugen hermed hjælper vi det barn hvis forældre ikke selv kan se fordelene i at barnet kommer i dagtilbud vel at mærke hvis barnet har sproglige udfordringer og mindst den ene forælder er uden for arbejdsmarkedet et tredive timers obligatorisk dagtilbud vil være gratis for forældrene er det rimeligt og kan der så ikke blot spekuleres i den her ordning

er forståelige men som også let kan besvares

begge forældrene er i arbejde benytter hovedparten sig af et dagtilbud og hovedparten af den målgruppe vi sigter til vil alene på baggrund af deres indkomst alligevel

et obligatorisk tredive timers dagtilbud skal også ses som undervisning idet hovedformålet med tilbuddet

i danmark sikrer grundloven os alle ret til fri og gratis undervisning og alene af den grund skal tilbuddet være gratis når vi pålægger forældrene at sende deres

i et dagtilbud hvis en sprogtest har vist sproglige udfordringer sanktionsdelen er vigtig de forældre der ikke vil tage deres forældreansvar

at det betyder noget at ens barn ikke isoleres fra det omgivende samfund jeg behøver vel egentlig blot

for de mange romabørn som ikke mødte frem i skolen alene sanktionsmuligheden gjorde og sikrede at mange børn fik en både tryg og stabil skolegang fra konservativ side kan vi støtte

har vi været igennem mange gange og der er intet

gælde børn af arbejdsløse hvis fru vivi kier virkelig mener at vi skal indføre at man ikke kun er tvunget til at gå i skole men at man er tvunget til at gå i dagtilbud hvorfor gælder det så kun børn af arbejdsløse hvorfor er det så ikke samtlige børn i dette land fru vivi kier vil tvinge til

børn som har store udfordringer når de starter i skolen fordi de ikke har kendskab til det danske sprog det er det det her forslag

og så er der en lille gruppe børn som typisk går hjemme hos mor måske både hos mor og far

vi ved jo alle sammen i dag at vi har sprogscreeninger og sprogtest forud for skolestart og møder man så nogle af de her børn som

men virkelig har massive danskproblemer

forældrene at det er rigtig vigtigt for deres barn at det kommer ind i et dagtilbud og får tredive timer om ugen hvor det får kendskab til det danske sprog

som har en indvandrerbaggrund og som er arbejdsløse

en anden gruppe børn

eller filippinsk fordi deres forældre arbejder meget

jeg ikke kan lide undskyld mig hvad bilder ordføreren sig ind jeg prøver rent faktisk at tage hånd om nogle børn som får en rigtig rigtig svær skolestart fordi de overhovedet ikke har mødt det danske sprog jeg synes det er

sanktionerne skal jo kun bruges hvis forældrene ikke vil forstå

og lære det danske sprog at kende det hjælper ikke noget at man sidder og nikker ad det

i det her land der ikke benytter sig af dagtilbud at de bliver opsøgt af kommunen og

så jo man har fokus på alle grupper

sprog forud for skolestart

en lille gruppe er problemet

og deres videre uddannelsesforløb og så er svaret nej vi kan ikke være med til økonomiske sanktioner jeg tror simpelt hen ikke at man har læst lovforslaget ordentligt for selvfølgelig skal forældrene motiveres

have at de skal betale for den her plads så i bund og grund skal man bare lade dem sejle derhjemme og sige

diskriminerende både over for tosprogede børn og over for arbejdsløse i forvejen er der vedtaget et hav af regler som gør livet meget meget svært for arbejdsløse og som tydeligt viser at regeringen og dansk folkeparti har en holdning om at arbejdsløse er nogle der

med deres sproglige udvikling og sikre at de har et mangfoldigt og aktiv dansk sprog ved skolestart det mål er alle jo enige i

et rigtig rigtig godt mål og det skal vi gøre noget for at leve op til

en god start

vi har fået bygget op igennem flere generationer i danmark er at vi har nogle rigtig rigtig gode tilbud vi

starte med at opprioritere sundhedsplejerskerne som kommer i alle familier og som kan fortælle om hvorfor de her tilbud er så vigtige allerede fra barnets start i familien

men desværre er der igennem de senere år

at have nogle gode tilbud aviserne bliver efterhånden fyldt med historier om hvor hårdt det kan være

nogle steder er nede på at der kun er en voksen til en gruppe med tyve børn

man godt forstå hvis der er nogle der indimellem synes at det kan være lidt svært at se det gode dagtilbud på trods af alt det gode arbejde

de voksne i institutionerne gør

halvfems ’erne om at alle børn skulle gå i børnehave det gør ni og halvfems procent af alle de børn der har etnisk danske forældre og syv og halvfems procent af alle dem der har forældre med en anden etnisk baggrund det vil sige

hvis man går ud og giver nogle gode tilbud til de her familier og ud og snakker med dem og forklarer hvorfor

jeg mangler at se de helt konkrete eksempler fra regeringen

på at der er forældre der ikke mener at det er godt for deres barn at kunne tale dansk når

starter i folkeskolen jeg mangler at se de konkrete eksempler på at der er familier der ikke ønsker

man skal straffe folk økonomisk

er gratis

cirka det stik modsatte af det man plejer at sige skal virke i forhold til at få folk i arbejde vi synes at

gå ind og fjerne den fattigdom som regeringen og dansk folkeparti har indført

det ved vi fra den ene undersøgelse efter den anden betyder rigtig meget for mange børns udvikling de får det meget dårligere når de vokser op i fattigdom

vil regeringen og dansk folkeparti altså hellere sende dem ud med yderligere økonomiske problemer og

er samme som man siger man har med forslaget her men vi tror på

at være rigtig god og effektiv og som bygger på at man faktisk vil bygge folk op og have respekt for mennesker

rigtig gode tilbud at vi sikrer nogle rigtig gode dagtilbud nogle rigtig gode sundhedsplejersker der kommer i alle familier og at vi så holder op med

pisk over for dem der ikke opfører sig sådan som man gerne vil have det

obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn det er jo fremgået af debatten i dag at der er forskellige meninger om at tosprogede børn nu får pligt til at gå i dagtilbud tredive timer om ugen hvis de har behov for sprogstimulering og en af barnets forældre ikke er i beskæftigelse regeringen mener at

tosprogede børn der har sproglige udfordringer og som bliver fastholdt i hjemmet skal have samme mulighed som andre børn for at lære at tale dansk og få kendskab til det danske samfunds normer og værdier at kunne tale dansk og forstå dansk er helt afgørende for at disse børn

får et godt skoleforløb en uddannelse og på sigt arbejde derfor er det afgørende at børnene kommer i dagtilbud hvor det er muligt at arbejde målrettet med sprogstimulerende aktiviteter alt andet ville være svigt af denne gruppe

mulighed for at påvirke barnets hjemmemiljø via den daglige kontakt med forældrene forældrenes aktive medvirken til børnenes sprogstimulering er helt afgørende for at kunne flytte børnene i den rigtige retning

også afgørende for regeringen at kommunerne nu får et sanktionsredskab over for de forældre hvis børn har brug for sproglig stimulering og hvor man ikke kan komme i mål via dialog og samtale

gøre med alle de andre børn og der vil jeg sige at som det fremgår af vores lovgivning

ikke er i dagtilbud i dag ved tre års alderen igennem en sprogscreening

hjælp med sprogstimulering gennem femten timers sprogstimulering om ugen og her er det så i forhold til den her gruppe børn som er tosprogede og hvor den ene forælder ikke har arbejde

siger et tredive timers dagtilbud

§ seks og halvfjerds i grundloven

vi har været meget opmærksomme på at vi skal opfylde den bestemmelse

være sådan at hvis man selv kan tilbyde undervisning og her er

derfor vi også har lagt vægt på at det her tredive timers tilbud skal være gratis

gennemgå det her så det er virkelig pløjet igennem fra a til z

netop ikke går ind og bryder grundlovens paragraf vi er meget opmærksomme på at det skal

den tankegang der ligger bag § seks og halvfjerds i vores grundlov

børn som har nogle andre behov ud over det at lære dansk

en udmærket lovgivning med § halvtreds undersøgelse hvis det drejer sig om børn som er socialt udsatte

så er mulighed for at kommunen kan gå ind med nogle foranstaltninger hvis det det er behov for fordi barnet har nogle sociale behov og der kan dagtilbud jo også være en del af de foranstaltninger men jeg mener at selv om man ikke kan dansk som tre årig

sagtens kan yde den omsorg som har behov for jeg ser nu frem til

eller forstå dansk i den grad som de burde kunne i tre års tre års alderen og det som jeg kan forstå

er børn som har nogle behov ud over det at kunne lære at forstå og tale dansk nogle børn som har nogle sociale udfordringer nogle børn som måske er udsat for omsorgssvigt i hjemmet og her kan man jo gå ind som kommune med en § halvtreds undersøgelse

og finde frem til hvad det er for nogle foranstaltninger man så skal

det her barn og der kunne dagtilbud sagtens være en del af de foranstaltninger som man så skal tilbyde